har jeg modtaget meddelelse om at han fra og med den tredivete oktober to tusind og tolv atter kan give møde i tinget laura lindahls hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato

gøre det nemmere for danske virksomheder at flytte udenlandske medarbejdere til danmark åbningen af centrene skete

fungerer rigtig godt og centrene har været med til at bidrage positivt til regional udvikling centrene har samlet information og service til udenlandske arbejdstagere og har gjort processen for disse mennesker mere overskuelig dette lovforslag l fire som vi førstebehandler her i folketingssalen i dag er en videreudbygning af dette

har været et ønske fra kommunerne om at få gjort tingene mere smidige forslaget her vil altså være med til

lette arbejdsgangen for kommunerne samt sikre det fortsatte gode arbejde som arbejde som centrene udfører lovforslaget er en fornuftig justering som vil gøre det lettere for både kommuner og de udenlandske arbejdstagere desuden sikrer lovforslaget også nogle mere smidige sagsgange

overensstemmelse med forældreansvarsloven med dette lovforslag vil kommunerne

nu få mulighed for at opkræve

lidt højere beløb ved udstedelse af en attestation af borgerens personnummer eller hvis man

en enkelt oplysning fra cpr i den forbindelse

dette beløb som man nu får mulighed for at

ikke overskrider den faktiske udgift

lovbehandlingen forslaget indeholder som nævnt rigtig mange gode tiltag

have helt styr på at der ikke er tale om en unødig afgiftsstigning

det vil vi forhåbentlig få bekræftet her under

præciseringer der på forskellig vis letter de administrative byrder for kommunerne erhvervslivet

først og fremmest efterkommer forslaget ønske fra kommunerne om at kommunerne fremadrettet kan samarbejde om at varetage opgaver der vedrører registrering af indrejse i cpr i relation til arbejdet i de fire international citizen service centre formålet med centrene der ligger i henholdsvis københavn århus odense og aalborg er at udenlandske arbejdstagere og deres familier kan henvende sig ét sted og få vejledning og offentlig service på tværs af relevante myndigheder i stedet for at skulle rende spidsrod forskellige steder de kan altså nu få hjælp hvad angår jobsøgning og jobskifte de kan få udstedt registreringsbevis så de kan blive bopælsregistreret og udstedt sundhedskort for så vidt de indrejser og bosætter sig i en af de fire værtskommuner kommunerne vil derfor gerne sikre at det her bedre samarbejde

i den nuværende cpr lov eller sundhedslov er hjemmel til at efterkomme

derfor at en tilflytningskommune kan overlade opgaver vedrørende registrering af indrejse i cpr af udenlandske arbejdstagere

ics værtskommune der varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse i et servicecenter desuden foreslår socialdemokraterne at udstedelse af sundhedskort og eu sygesikringskort

med videre for personer der betjenes i et international citizen service center ligeledes kan overdrages fra en kommune til en anden som socialdemokrat mener jeg at det er vigtigt at vi sikrer kommunerne mulighed for at samarbejde om at løse den slags opgaver det skaber større smidighed og sikrer at den kommunale service der ydes udenlandske arbejdstagere i et sådant center bliver mere effektiv så overordnet set har lovforslaget

socialdemokraterne støtter derfor

vi fra radikal side glæder os over at kunne

som international international citizen service centrene betjener nemlig de udenlandske arbejdstagere den anden del af lovforslaget går ud på at gøre cpr loven mere tidssvarende blandt andet ved at ændre reglerne for bopælsregistrering af børn så den følger forældreansvarslovgivningens regler om bopælsforældre denne del støtter radikale venstre naturligvis også samlet set kan radikale venstre således støtte

for at gøre det lettere for udenlandske arbejdstagere og deres familier at få offentlig service og vejledning ét sted på tværs af forskellige myndigheder på de fire ics

udenlandske arbejdstagere således få hjælp og vejledning i forbindelse

jobsøgning få udstedt registreringsbevis og i visse tilfælde

skattekort fra de fire værtskommuners side er der udtrykt ønske om at der kan overlades opgaver til dem vedrørende registrering

for personer der fra udlandet tilflytter en anden kommune end værtskommunen det er der i dag ikke lovhjemmel

det bliver der med dette lovforslag med lovforslaget efterkommer vi et kommunalt ønske om at få mere fleksible rammer for

regeringens og flertallets sigte så derfor indkaldte man ministeren i et lidt perspektivløst samråd for at få

for eksempel arbejdet

der ønsker at etablere sig i et arbejdsforhold i danmark og med de over titusind henvendelser der nu kommer til de fire centre er det vigtigt at det kan afvikles professionelt

ikke sker uden at der er en udtrykkelig lovhjemmel for det vi har nogle skræmmende eksempler fra kommuner som gerne ville have smidt borgere ud af reglerne om sygedagpenge og derfor ansatte man

et falckfirma til at rydde op og jeg skal da love for at det lykkedes at smide en hel masse ud men heldigvis blev det så retligt underkendt at

overdrage myndighed til andre uden er udtrykkelig lovhjemmel det var altså meget vigtigt at

de bemærkninger der er kommet fra datatilsynet at der i notatet er redegjort for at man har forholdt sig til de ting og det er klart at det er noget af det vi vil følge nøje op

udvalgsarbejdet samtidig må det jo også være sådan at gebyrerne ikke må udvikle sig til at blive en en ekstra afgift og det vil vi også gerne lige følge op på men

jeg ikke kan sige international citizen service

hjælper med at håndtere udlændinge der skal have løst deres

udfordringer det bakker vi op om fordi

konservative er en mærkesag at vi gør tingene enklere lettere og smidigere og på den måde fjerner unødige regler

som det blev sagt allerede af venstres ordfører

at de her internationale borgerservicecentre er relevante også for borgere

vigtigt umiddelbart at kunne komme i gang og

tredje myndighed derfor spiller det

en stor rolle for virksomheders mulighed

kernemedarbejdere og dermed jo også for deres mulighed for at skabe arbejdspladser

samtidig og det har andre netop også betonet og det synes jeg ikke skal gå

ufortalt hen har vi med lovforslaget givet cpr systemet et serviceeftersyn og ændret på de bestemmelser i loven som ikke var tidssvarende

det drejer sig blandt andet om reglerne for bopælsregistrering af børn som med det her forslag netop i højere grad bringes i overensstemmelse med forældreansvarslovgivningens regler om bopælsforældre tilsvarende foreslås reglerne om videregivelse af oplysninger fra cpr til pensions og forsikringsselskaber

hurtigere og mere glat kan få udbetalt pension eller forsikringssum som også dansk folkepartis ordfører hæftede sig ved det synes jeg er en forbedring

gå koks i processen alene med henvisning til

at udveksle informationer

også at indføre hjemmel til at en kommune under visse betingelser kan udlevere navn og adresse på en formodet samlever

forskellige spørgsmål og dem håber jeg at vi kan få et godt samspil om i udvalgsbehandlingen jeg glæder mig meget over at

og selv om det ikke virker som sådan et stort forkromet og revolutionerende lovforslag er det faktisk meget rart for borgerne at tingene går glat

er godt både for den enkelte borger som modtager en given

for skatteborgeren som betaler regningen derfor synes vi at det er lidt ærgerligt at regeringen her helt bevidst sådan løfter foden fra speederen og afskaffer kravet til kommuner

regioner om at lave en udbudsstrategi og lave kvalitetskontrakter man skyder det så ind under at

en del af den tillid man må have til det kommunale selvstyre at lade kommuner og regioner selv tage stilling til de her forhold

være helt enige i hvis vi levede i hvad man vel kunne definere som en ideel verden virkeligheden er imidlertid bare den at det krav vi har sikrer at der er fokus både blandt politikere og

embedsmænd på at fremme udbud og

regionerne men af hensyn

jeg er helt med på at der hos s og sf af sådan mere ideologiske grunde er er modstand imod

inddrage private løsninger

man for eksempel høre på sundhedsministeren som

helt blottet for private hospitaler

set reelt nok at man her hellere ser et offentligt monopol og dermed ikke ønsker en reel udfordring af det bestående og dermed også reelt afskaffer borgernes mulighed for at vælge en alternativ serviceleverandør

er en holdning om at systemet nok er lidt bedre til at tage stilling end borgeren selv men det undrer mig en kende og det undrer

ministeren formentlig vil dække sig ind under at det er af hensyn

det er bedre med fokus på resultater end på

processer men det skal jo ske på en måde

både til dem der modtager service

dem som via skatten betaler regningen og hvor resultatet så

går i den rigtige retning med hensyn til en styrket kvalitet og meget gerne en lavere pris hensynet skal efter vores opfattelse ikke tages til systemet i kommunerne og regionerne som er bange for at blive udfordret hvis det viser sig at den eksisterende leverandør ikke længere bør varetage opgaven

jo se i bemærkningerne at regeringen mener at det er vigtigt

arbejde med konkrete mål for den kommunale kvalitetsudvikling og øget offentlig privat samarbejde

en fortsat udvikling af den kommunale og regionale opgaveløsning

set egentlig meget godt alt sammen men hvad er det så for nogle mål regeringen sætter sig ja regeringen har jo allerede tidligere i år afskaffet de mål om at en vis del af de offentlige opgaver skulle konkurrenceudsættes

kan stille sig selv spørgsmålet jamen hvad er så målet er det flere opgaver der skal konkurrenceudsættes eller er det kun nogle bestemte områder hvor der skal konkurrenceudsættes eller er det bare sådan en gang ja undskyld udtrykket tom snak fordi man af politiske og ideologiske grunde ikke tør bringe private leverandører ind så vi kan se hvor kvaliteten og prisen er bedst blandt de tilbud vi får

med al respekt at regeringen skylder at give og det er blandt andet spørgsmål som vi selvfølgelig vil stille ministeren under det udvalgsarbejde som nu går i gang men jeg kan allerede godt nu løfte sløret for at venstre ikke kan støtte forslaget som det ligger nu hvis nogen skulle være overrasket over det vi kan derimod godt støtte at borgerne fortsat sikres den bedste kvalitet til den

og at systemerne i kommunerne og

derefter og ikke

selvstyre men at selvstyre om jeg så må sige ikke må stoppe ved rådhusporten eller ved indgangen til byrådssalen

det er sådan set det enkelte individs frihed så derfor skal vi efter min opfattelse hele tiden

i en retning der gør at man også inddrager private leverandører

enkelte servicemodtager og den enkelte skatteborger i

stand til at gøre det der er til gavn

ordføreren om han kan bekræfte at det her lovforslag giver mere frihed

det fjerner fokus fra den mekanisme som i virkeligheden er med til at drive en højere kvalitet og en

større prisbevidsthed ind i den offentlige sektor jeg tror vi må nøjes med at holde os til at det er det som kan

investeret i en bil af lidt ældre dato men det er nu ligegyldigt og kører rundt og besøger vores borgmestre fra i hvert fald mit eget parti og får nogle gode snakke jeg må sige at det jeg oplever når jeg kommer rundt er

er fokuseret på at skabe kvalitet politikere

er fokuseret på at skabe de bedste løsninger for de borgere som er i den enkelte politikers kommune eller region derfor synes jeg også at vi står med et problem i danmark

igennem de seneste ti år med et andet regeringsflertal det må man jo så påtage sig ansvaret for

ikke længere er tillid til den enkelte politiker

ikke længere er tillid til at de folk vi har siddende i vores partier rundtom i kommuner og regioner kan løse opgaverne bedst jeg synes det går ud over borgerne

ud over borgerne når vi herinde mener at det tilkommer os at stille procesreguleringskrav

laves en særlig kontrakt om

der skal laves særlige strategier for

og hvor meget der kan sendes i udbud

tastes ind i nogle databaser som dårligt nok bliver besøgt i dag så synes jeg at vi

trækker administrative kræfter ud af vores ellers så dygtige kollegaer og kommunerne

går ud over borgerne det løser vi så heldigvis i dag måske kan man sige det

vi er faktisk på vej til at bringe tilliden til kommunerne en lille smule tilbage

går lovforslaget ud på at vi fjerner de krav til processer som den tidligere regering har indført det skal ikke misforstås i den retning som jeg næsten forstod den

fra regeringens side ikke ønsker at kommunerne skal arbejde med øget kvalitet at kommunerne

skal arbejde med øget samarbejde med de private leverandører der findes lokalt nej tværtimod

mere kvalitet for borgerne vi vil også gerne have

i vores kollegaers viden om hvornår det er bedst

vi giver mere frihed til den enkelte kommunalpolitiker den enkelte kommune den enkelte region til at løse opgaven venstres ordfører

flytter foden fra bremsen flytter foden fra den frihedsbremse

kollegaerne udeomkring i det ganske land

har været en enkelt bekymring som jeg gerne vil fremhæve i debatten i dag

medarbejderne i kommunen den bekymring er selvfølgelig helt reel

sørge for at holde medarbejderne orienteret sørge for at

i kommunen inden man går i gang med proces og udbud og andre ting så kan vi nemlig samtidig sikre det mål der er

at vi gerne vil øge kvalitetsudviklingen

baggrund af at det skaber mere frihed og

øgede muligheder for lokalt at finde de rigtige løsninger

en større frisættelsesproces

inden for rammerne af at der er styr på vores kassebeholdning i kongeriget

også derfor vi har lavet budgetloven sammen

være styr på økonomien samtidig er vi jo på vej med muligheder for at vi inden for budgetlovens rammer sanktionslofter og hvad der ellers findes

bliver mulighed for at kommunerne også der mere lokalt kan lave nogle rigtige løsninger vi kommer med forslag til generelle reserver for budgetterne

finde en bedre løsning men det giver sig selv at det skal

lidt ideologisk forankret ønske om at man fra liberal side i folketingssalen gerne vil skabe et øget statsligt pres på kommunerne for at fremme nogle ideologiske tanker man har om om øget konkurrenceudsættelse og udbud jeg synes

det er ganske udmærket at kommuner og regioner øger samarbejdet med det private

det er ganske udmærket at man hele tiden og løbende udvikler kvaliteten i den service der bliver leveret til borgerne i kommunerne og regionerne men i modsætning til venstres ordfører mener jeg ikke at det statslige pres på processerne er det vigtigste jeg mener at det vigtigste er den lokale

det her lovforslag går ud på

ting der skal tages på vej hen mod et mål vi vil gerne

og også gerne et øget samarbejde med det private

at de trin pinedød bliver taget

i forhold til private aktører

ordføreren ved selv ved jeg fra en tidligere karriere i det kommunale at det er omkostningstungt og

vi skal jo ikke lave udbud bare for udbuddenes skyld vi skal lave dem der hvor det giver mening

regionale og kommunale kollegaer kan gøre så skal vi her på christiansborg selvfølgelig i samarbejde med eu sørge for at processerne

ud i et liberalistisk projekt hvor de skulle udlicitere alle offentlige ydelser der var udelukkende tale om at de skulle overveje om det ikke på nogle områder at kunne være hensigtsmæssigt

været mere uskyldigt men det vil regeringen

offentlige leverandører og at kommunen

for kommunens borgere der kræver

en betonsocialistisk tilgang til området

modstander af at kommunerne fortsat skulle

en sådan tilgang har dansk folkeparti ikke jeg mener som ordfører for dansk folkeparti at de fleste offentlige serviceopgaver

en privat udbyder eller er

en grundlæggende mistillid til de offentligt ansatte det formål

med et privat alternativ er et initiativ

at regeringen ikke tror på de offentligt ansatte ligesom det efterlader det indtryk at regeringen blot fører en ideologisk kamp mod det at

dansk folkeparti naturligvis ikke kan stemme for og vi stemmer derfor

ikke har tillid til

konkurrenceudsætte og lave udbudsstrategier

det har ikke noget at gøre med at vi ikke har tillid til at

vi synes bare ikke at det hører nogen steder hjemme at man fjerner den her forpligtelse

statsligt pres

i kommunalbestyrelserne og i regionsrådene

godt forstå at de i dag svarer at det er dejligt at de nu bliver fri for det men jeg tror altså ikke at det har været nogen ideologisk dårlig ting for dem

så beholder de alle opgaverne inden for kommunen selv om det måske i sidste ende viser sig at det hverken er

bedste eller den billigste mulighed for borgerne hvis man ikke konkurrenceudsætter eller laver

for de her områder så derfor støtter jeg altså at kommunerne fortsat skal være forpligtede til

forslaget skal altså ses i sammenhæng med et ønske om mindre bureaukrati og færre ideologisk standardløsninger hvor man i stedet

kommunerne får altså med forslaget mere frihed til at arbejde med udbud fordi vi har tillid til at kommunerne ønsker de bedste og billigste ordninger

kan skabe bedre resultater hvis de får lov til selv at definere mål og løsninger radikale venstre kan med afsæt i ønsket om regelforenkling og tillid frem for bureaukrati

at man i virkeligheden vil komme til at koncentrere sig om de

områder hvor det giver bedst mening og det vil variere meget fra den ene kommune til den anden med det er for nogle opgaver

erfaringsudveksling erfaringsopsamling og at man lærer af de kommuner der gør

på den måde er det i virkeligheden den bedste motor for at få

se rytmen i hvad det er der skal konkurrenceudsættes og hvornår så er det

radikalt synspunkt meget vigtigere end at det sker efter en plan som er

detailstyring og bureaukratisering af den offentlige sektor

større frihed til selv at tilrettelægge deres arbejde

og krav og forventninger om kvalitetsudvikling i den offentlige sektor men vende ryggen til procesregulering

arbejde for at forenkle eus udbudsregler så det bliver nemmere og enklere at gennemføre

kommuner og regioner nu vil konkurrenceudsætte nok vil jeg bare sige

i tvivl om at den økonomiske krise også findes i landets kommuner og regioner og at tro at de bevidst vil vælge en dyrere og dårligere løsning

er ikke altid bedre og billigere end offentligt

bekræfter dette i forhold

anvendt kommunalforsknings rapport om effekter ved udlicitering af offentlige

der

det ikke altid at kvaliteten følger med og

ikke forefindes nogen forbedringer så i stedet for at sige

privat altid er bedre end offentligt

tro på at kommunerne ser på den konkrete sag og vælger den løsning der er bedst

udstrakt kommunalt selvstyre og lokalt skal man nok finde de bedste løsninger

ellers smuldrer lokaldemokratiet

lokale løsninger på lokale udfordringer

løsninger og sikrer ejerskab til både de nemme og de svære beslutninger

salen med et lovforslag der byder på forenkling og

med nullerne s overbureaukratisering nemlig vores samlede regelforenklingsindsats

kunne inspireres af tvangsregler om udliciteringsgrad hvis man ikke selv kunne finde ud af det kunne man jo

udlicitering det var altså den den blå udgave af

noget er vi selvfølgelig markant imod og det lykkedes jo

enhedslisten sammen med regeringen at få fjernet tvangsudliciteringsmuligheden det var jo i form af en bemyndigelse til ministeren om at fastsætte en

vidt så godt det viste sig så at regeringens sigte ikke

men nu foregår der i det mindste ikke en tvungen udlicitering og derfor

de kommunale medarbejdere skal arbejde på at løse de grundlæggende kommunale opgaver flere varme hænder i stedet for flere

at se på de opgaver man allerede har lagt i udbud den venstrestyrede herning kommune hvor

det tager cirka en halv år før alle investeringerne er tjent hjem

sund fornuft som viser at privatiseringer i en række tilfælde er alt alt for dyrt i samme kommune hænger man på en af de få danske skoler som er blevet til opp skoler og den er så stinkende dyr

skal have flere af den har lige indviet en ny kommunalt baseret skole

tro på det der efterhånden er blevet sådan en slags selvopfyldende profeti at når de private tager over

arbejdsmiljøkoordinatorer som er folk der sidder

de kommunale tekniske forvaltninger og fra dem kom det massivt

det første bud er lavt for

man skal jo ind på markedet og så sidder de ellers og får den ene opringning efter den anden om

kan fortsætte til de små penge så det er godt

skal være præget af at det er byrådet selv der bestemmer hvilke opgaver der skal løses af dem

energirenovering om esco modeller men der ligger altså et overhead på tredive

private firmaer stå for hele processen

en bedre anvendelse af de kommunale penge at man så selv stod for for processen og så fik meget mere for pengene vi har også nogle meget uskønne eksempler for eksempel

generere overskud det synes jeg ikke

den nordiske model når snakker vi så meget om en ny nordisk skole og en ny nordisk

rumænsk arbejdskraft og det vil sige

den offentlige sektor skal være rollemodel det skal gå ordentligt til i den

og byrådene skal selv afgøre om de

der har som sit sigte at afbureaukratisere

man præcis mente at der skete for lidt på området og jeg forstår jo at også

den nuværende minister er enig i at det faktisk er rigtig godt

skal være billigst mulig for

det er faktisk et mål

ønsker at forfølge på alle mulige måder

er bedst

en kommunalreform med større og stærkere kommuner hvor der måske sidder byråd der bedre kan magte opgaven

kunne før kommunalreformen så det skulle vi måske også have gennemarbejdet på

det ville betyde noget om man valgte

og derfor sker der det samme

set meget grund til at diskutere det her derfor kan det

ikke bliver afprøvet til bunds ved et frikommuneforsøg

ministeren ikke taget initiativ til det inden man blot skrotter reglen for jeg kan ikke se i det her lovforslag

loven har virket eller ej er der sket mere konkurrenceudsættelse

er det analyseret og undersøgt

interessant at vurdere og hvis der ikke er sket noget ved at loven er blevet indført ja så er den overflødig

afprøve ved at slippe nogle kommuner fri i et frikommuneforsøg på de her områder

strategier og synliggøre det og så videre så det er

sådan set godt medvirke til at fjerne men

at man så lukker sig mere sammen i kommunerne

bliver mindre konkurrenceudsættelse som så igen betyder at man måske får mindre for skattekronerne

vi er sådan set klar til at tage skridtet og udvise tillid men

været afprøvet i et frikommuneforsøg

med i udvalgsarbejdet inden vi eventuelt skal trykke på knapperne i

når i mål med et bedre og et øget samarbejde med

det er der god grund til så der må ikke bruges én offentlig krone forkert efter vores opfattelse

mest muligt for pengene hvad er risikoen koster det lidt bureaukrati at sikre det

men hvis vi kan undgå bureaukratiet og alligevel sikre det ønsker vi det

kan man godt stå i et dilemma i det her lovforslag i forhold til det ideelle

det mål som jeg peger på her

vil vi så stadig væk få mest muligt for skattekronerne

den del der bliver anvendt ude i kommunerne og det er derfor det giver os nogle forpligtelser til trods alt

lyst til ud fra en liberal synsvinkel set fra den her talerstol når jeg står

i

for offentlig virksomhed som lige så godt kunne løses af private

fremragende eksempel i danmark som ikke rigtig bliver efterfulgt fordi der er tradition for at det er rent kommunalt så der er

man måske aldrig har haft tradition for at tænke i retning af at andre kunne løse opgaven

når man sidder i en kommune

spørgsmålet er om vi er nået dertil hvor det ikke

for øje og det vil jeg gerne understrege nemlig at liberal alliances fokuspunkt er

for borgernes skattekroner og ikke et spørgsmål om at værne om et eller andet kommunalt system

der er store forskelle og de forskelle skal naturligvis respekteres

medgiver jeg spørgeren at lovgivning herindefra er meget svær at nuancere sådan at

mulighed for at være forskellige og derfor skal

være meget påpasselige og tilbageholdende hver eneste gang vi laver centrale regler som gælder for alt og alle

der er meget god ræson i den linje regeringen lægger

lære at tale lidt bedre i løbet af valgperioden så jeg faktisk kommer til at udtrykke mig lidt klarere

leif mikkelsens forslag om fritvalgsordning og fritvalgsforsøg det er jo ikke nogen hemmelighed at dansk folkeparti har været en af bannerførerne for frit valgs kommunerne

det næste forslag l seks et ønske om at man havde sendt det ud som

i at det her også burde have været sendt ud

frikommuneforsøg og så kunne vi derefter se om vi blev klogere på om om det var det ene eller det andet

den slags ting man skal dømme et parti på om

fører fører man en politik der kunne forveksles med socialdemokratiets

hører jeg faktisk herre martin geertsen

vi stort set er enige om at hvad

skal ske ude i kommunerne er det vigtigt at der bliver så meget konkurrenceudsættelse

måske var mere fornuftigt at have kørt et frikommuneforsøg

man kastede hele danmark ud i det

vi nu risikerer at der sker mindre så så

mere eller mindre på det her område det er jo helt afgørende for

bør man gøre skaden god igen ved på et tidspunkt

kan høre at der er flertal for at fjerne den så derfor

bliver brugt bedst og til mest effekt altså at vi får mest værdi for pengene

havde som argument men de ville så ikke medvirke til at føre det ud i livet de ved ikke

står henne og vil egentlig ikke medvirke på samme bane som

vi konservative som jo ikke er ultraliberale og står ved det

der er sagt mange mærkelige ting for eksempel sagde fru lisbeth bech poulsen

belærende over til de borgerlige partier og jeg må gå ud fra at

bevidst ville vælge dyrere løsninger nej jeg går heller ikke ud fra at kommunerne bevidst kunne finde på at vælge løsninger der er dyrere end andre men det tyder på at fru lise bech poulsen kommer fra en verden

hvordan man arbejder som lokalpolitiker ude i det private erhvervsliv

vigtigt at vi herfra sørger for at der er et privat erhvervsliv at der er et marked så der kan være en konkurrence

sørge for at sikre at der er et alternativ et frit marked

marked rent faktisk kan benyttes og derfor skal vi sørge for at der er rammevilkår der også

den anden ting om bevidst at vælge det forkerte

byråd specielt efter at vi har fået nye store kommuner

at opgaven at være byrådsmedlem er meget kompliceret

man er hængt meget op og der er mange opgaver man skal tage sig

der ikke er en eller anden prioritetsliste

man lader være med at gøre det der ikke er nødvendigt det der ikke er krav om vi har forsømt at sørge for at gøre det lidt enklere

byrådsmedlem for det er blevet for svært

ikke stiller nogen krav risikerer vi at man ikke konkurrenceudsætter så får man ikke afsat tid til at få kigget sig selv i kortene og få kontrolleret om den kommunale ydelse man leverer rent faktisk er den billigste og har den kvalitet

jo ikke som rød blok bliver ved med

selvfølgelig fuldstændig lodret forkert og måske ved man det

men det er klart at hvis det viser sig at kommunen kan levere ydelsen billigere altså samme pris samme kvalitet så beholder man den selvfølgelig i kommunen

man kigger sig selv i kortene kontrollerer om den pris man selv leverer

det er altså det der er hele vores forudsætning fra konservativ side

være et krav om at man konkurrenceudsætter en vis procentdel af

vi set historisk bagud at kommunerne ikke får det gjort nu repræsenterer jeg også konservative borgmestre og byrådsmedlemmer og jeg kan

ikke for at sidde og skamrose de konservative borgmestre og byrådsmedlemmer men de

gode til det men det gælder ikke alle det kan vi jo se hvis man tager best

sig godt hvem der har billige kvalitetsmæssigt gode løsninger så har det ingen sammenhæng med den økonomiske og befolkningsmæssige baggrund

det er de dygtigst ledede virksomheder

en god idé synes jeg at der er en målsætning om at konkurrenceudsætte så man sikrer

er hængt op er optaget af de ubegribelig mange opgaver vi har givet dem vi skal lette deres arbejde vi skal forenkle

slags symbol på noget som jeg tror de fleste er optaget af nemlig hvordan får vi bedre udbud og en ordentlig konkurrenceudsættelse sådan at det er en del af kommunens strategi

jeg synes det er

tankevækkende når når venstres ordfører stiller det op som en modsætning

eller om man går ind for at borgerne har krav på de bedste og de billigste løsninger det mener jeg bestemt ikke er nogen selvfølgelig modsætning tværtimod hvorfor skulle det være sådan at den her kreds af folkevalgte ved bedre og ved mere

det mener jeg der er rigtig rigtig god grund

godt kan genkende den beskrivelse af de kommunale arbejdsvilkår

dem en meget meget stor arbejdsbyrde som vi måske endda honorerer på en en

er alle kommuner under et voldsomt økonomisk pres og er derfor i sagens natur

gode ydelser til deres borgere sørge for at private virksomheder inddrages ikke kun i den konkrete

jeg tror sådan set at det økonomiske ansvar som jeg oplever hviler meget tungt på vores kommunalbestyrelser

en af de væsentligste drivkræfter til at overveje hvordan man kan gøre tingene anderledes

lavet en revision af opgørelsesmetoden så den forhåbentlig bliver lidt bedre men i princippet

næsten få det indtryk at alt er godt og nu bliver det hele ødelagt

jeg husker tallene så er der stadig væk omkring tyve procentpoints forskel på hvor meget der bliver udbudt den kommune der udbyder mest udbyder omkring fyrre procent af

og den kommune der udbyder mindst udbyder cirka tyve procent af

en juvel af løsningsforslag vi tager ud nu

bliver en del af kommunens kultur af kommunens måde

være på det er derfor

vi har været meget kritiske over for det her som vi oplever som sådan

løses billigere og bedre og der kan skabes private arbejdspladser i kommunen men vi tror ikke i får øje på det med mindre i gør som vi siger nemlig at lave en plan for det der tror jeg at vi skal finde andre veje

er ikke nogen nem løsning til

er så kloge lav i en kogebog for hvordan vi skal gøre så skal vi nok følge den ord til andet

har det ikke virket tillid er

de kommunale opgaver bliver løst på den bedste og billigste måde

med flere private udbydere det er klart at man kunne overveje

gøre det her i en frikommunesammenhæng

ordentlig afbureaukratisering som er helt på sin plads men den er faktisk ikke så fundamental at

ligesom bør lukkes inde i frikommunerne først jeg tror vi skal driste os til at gøre det i fuld skala i første omgang og så selvfølgelig holde fast i det der er målet nemlig at vi gerne vil have bedre konkurrenceudsættelse og bedre udbud og gøre det til en del af kommunernes strategi i stedet for noget de gør fordi der er påklistret et proceskrav fra os

påklistrede proceskrav der gør at man udbyder

samtale herunder også

øge antallet af udbud og øge konkurrenceudsættelsen i kommunerne altså normalt plejer det

at sætte fokus på områder for at

regeringens lovforslag om en politik for at få flere kvinder ind i private virksomheders bestyrelser

virksomhederne skal lave en politik

sammenligneligt eksempel i forhold til det vi

mellem forskellige løsninger og jeg synes et eller andet sted at vi har valgt den mindst ringe de tre løsninger vi kunne vælge imellem

altså egentlig tvang 2 ingenting

at sige jamen lad os samarbejde

venstre har bedre forslag til hvordan man øger ligestillingen i danske bestyrelser så hører vi i

for så vidt angår ligestilling som en dansk værdi betyder at man ligesom regeringen er dybt optaget af hvordan kvinder får en større del

sådan set stepper ned for at bruge et nudansk udtryk i forhold til det det nationale fokus på

kommunernes brug af konkurrenceudsættelse og udbud

man ikke anlægge det samme perspektiv her og sige at vi nu får en lang periode hvis ministeren

ministerens og min egen ambition om at der skal mere udbud i kommunerne rent faktisk risikerer at ende i

i forhold til borgerne skole

de er på stedet og derfor har de en anden tilgang til det

kommer ingenting ud af ingenting jeg tror lommeuld er undtagelsen hvem det nu

men alternativet er jo heller ikke ingenting

at måle blive ved med at gøre det

kommune og regionsforhandlinger sørge for at

der er en misforståelse som handler om at hvis en kommune og en virksomhed laver et samarbejde om at være innovativ på et område så kan den virksomhed ikke byde på opgaven senere hen det kan den faktisk godt det kommer an på hvordan det bliver tilrettelagt

vi håber meget at kunne lave en udbudslov når de ændringer af udbudsdirektivet

som forhandles i eu i øjeblikket er på plads så vi får en egentlig forankring af udbud her i danmark

se på hvordan klagenævnet for udbud fungerer sådan at det er effektivt men ikke en hæmsko for at nogen har lyst til at byde ind på et udbud fordi der hele tiden bliver klaget også over ting hvor man må sige arh var det virkelig det klagenævnet

til det her ikke er at lade det sejle

vi egentlig tror på at kommunerne får den viden det input de redskaber der skal til

og derfor håber jeg selvfølgelig også at den her debat og det frirum der bliver til rådighed for vores lokale politikere bliver brugt i partierne blandt andet til en diskussion

udbyde hvad vil vi gøre hvordan vil vi sørge for der bliver en god kvalitet i

at få testet en gang imellem om den pris man kan levere til

er måden vi kommer derhen på og jeg synes ikke der er meget der tyder på at det virker at bede folk om at skrive et papir som er en strategi for hvordan man vil gøre hvis ikke man i bund og grund har tænkt sig

er nogen nem vej det er en ansvarspådragende vej

til at gøre her er at teste om deres priser er konkurrencedygtige om de gør det på den bedste måde

jo netop sige ja der skal være et marked ved siden af som supplerer den offentlige opgaveløsning

til forsøg med tilkøb i nogle kommuner

samme usikkerhed

en ufin konkurrence over imod det private marked men hele tiden må vi holde fast i at der er et politisk ansvar hos dem der er lige så folkevalgte som vi er

at holde fast i at det der er væsentligt for os ikke kun er

når man er valgt til christiansborg det er man også

regionsråd eller til en kommunalbestyrelse og vi gør da vores for at sørge for at vores valgte er lige så optaget af det som vi er herinde og det er ikke fordi vi vil bede dem om at skrive papirer og lave lange strategier

sig mere opmærksomhed derude sådan at det endte med mere konkurrenceudsættelse eller hvad skete der ved lovens indførelse

at man skal lave en udbudsstrategi

fra centralt hold er bestemt at man skal lave sådan en eller at man er under et større økonomisk pres

måske skulle vi teste om vores priser

gøre tingene på egentlig er den bedste og billigste måde at gøre tingene på

vende tilbage til det og se om der ligger analyser som i højere grad kan vise det vi er som sagt meget optaget af det

synes ikke at at det at tage den her centrale papirforpligtelse væk skal erstattes af ingenting vi vil gerne fastholde at vi måler hvordan det går med udbud

når vi laver kommuneaftale vi vil gerne fastholde at kommunerne skal have redskaber til det

klagenævnet for udbud kommer til at fungere godt

for én ting er jo hvad udbudsprocenten er noget andet er

en mangfoldig virkelighed hvor man nogle steder vil have gode erfaringer med det inden for nogle faglige områder og andre steder vil

det af på andre områder og måske have haft knap så gode erfaringer og det tror jeg er det helt afgørende i sådan en fortsat faglig og politisk debat om hvordan vi får den bedste offentlige sektor regeringen ønsker at effektivisere og modernisere den

herre leif mikkelsen tror jeg det er afgørende at borgerne har størst mulig indflydelse på egen hverdag ikke mindst når man

på den ene eller den anden vis bliver af hjælp fra fællesskabet

vigtigt at man ikke lader systemet tage over men stadig forsøger efter bedste evne at lade den enkelte være med til at bestemme derfor har det også været en gennemgående politik fra venstre at sikre og udvikle danskernes frie valg for eksempel på ældreområdet skoleområdet sygehusområdet

at der faktisk er en valgmulighed og 2 at man faktisk kender til at man har en valgmulighed derfor er det også trist

også svækker informationen til borgerne om muligheden for at vælge man kan jo let få den tanke at det er noget ideologisk som har sneget sig ind fra ministerens samarbejdspartnere i regeringen kommunerne forhindres

i fortsat at udvikle fritvalgsordningerne men gad vide hvad kommunerne så gør når det ikke længere er et obligatorisk krav hvorfor var det begrænset med fritvalgsordningerne inden denne ordning blev indført i 2006 kommunerne kunne jo bare have gennemført dem hvis de havde villet

være fordi kommunerne i virkeligheden helst er fri det er jo besværligt når man sidder der i et kommunalt system som politiker eller som embedsmand at skulle tilbyde alternativer og tilmed skulle informere om det derfor må det her forslag fra

også opfattes som en politisk betaling om jeg så må sige til kommunerne måske som et lille plaster på såret efter det markant lavere bloktilskud og den dermed dårligere økonomi i kommunerne som regeringen har ansvaret for i to tusind og tretten

ord om det kommunale selvstyre

tilrettelægge indsatsen lokalt

det tidligere lovforslag mener vi i venstre at hensynet først og fremmest skal tages til borgerne og ikke til systemet i kommunerne og hvis regeringen virkelig ønsker frit valg så er der intet

i den nuværende lovgivning der hindrer lokale løsninger blot

krav om at kommunerne skal udvikle og informere om det frie valg og hvad med opfølgning hvad nu hvis det viser sig at det her forslag får den betydning at borgerne rent faktisk får mindre frit valg end nu har regeringen så en målsætning med fritvalgsordningerne eller er det bare ligesom i det

forslag ord mens man

i den stik modsatte retning sundhedsministeren ønsker et sundhedssystem uden privathospitaler og er vi i virkeligheden her vidne til lidt den samme tankegang

rammer i forhold til at sikre borgernes frie valg på kommunale serviceområder er det kun på nye områder eller er det også på eksisterende områder at kravet om udvikling af frit valg nu skal ophæves

direkte i bemærkningerne læse om de forventede konsekvenser nemlig at der ikke længere findes en samlet portal hvor borgerne kan finde sammenlignelige informationer om en række serviceydelser nedlæggelse af brugerinformationdk

vil derfor betyde at borgerne ikke i samme udstrækning har mulighed for at få præsenteret sammenlignelige oplysninger på tværs af kommuner og mellem institutioner nemt og hurtigt

vil være med til at se på om der er ting som er bureaukratiske og hvor indsatsen måske ikke står mål med behovet men hvordan sikres borgerne så information hvis ikke kommunerne under den ene eller den anden form skal være med til at levere den frit valg er efter vores opfattelse ikke ret meget værd hvis ikke borgerne er bekendt med at de har et frit valg

blotlagt i udvalgsarbejdet men

hvis man selv kan tilrettelægge sit arbejde hvis man oplever at man har frihed hvis man oplever at der er nogen der har tillid til en og hvis man kan få lov

at lade sin faglighed komme til udtryk

det er klart at med tillid følger også

tages med i den her sammenhæng

er noget der står i vejen for den her arbejdsglæde det der står i vejen for for glæden ved at

være kommunalpolitiker ved at være regionalpolitiker eller ved at arbejde i en kommune eller ude i en institution er når der kommer regler fra christiansborg som

processer hvilke skridt man skal tage

detailregulering i kommunerne derfor er målet med det her lovforslag også som med det

fjerne de procesreguleringer at fjerne de krav som besværliggør arbejdet i kommunerne vi vil gerne sætte kommunerne mere fri vi vil gerne give kommunalbestyrelserne lov til selv at beslutte selvfølgelig inden for rammerne af den lovgivning der i øvrigt er hvordan de vil arbejde med frit valg

om de serviceydelser der findes skal tilrettelægges derfor

derfor fremlægger vi også forslag om

meget begrænset omfang bliver brugt i dag og jeg tror godt at

efterspørgsel der er på den type portal jeg er tilhænger af at vi indretter os på en måde så borgerne stadig væk kan få information om det væsentlige stadig væk kan læse om kommunens ydelser og derfor vil det selvfølgelig stadig væk være muligt for kommunen

der hvor de fleste af os orienterer os når vi skal søge information om en kommune så alt i alt er det her et lovforslag der forhåbentlig øger arbejdsglæden jeg kan sige for

har øget min arbejdsglæde som folketingsmedlem at

kan være med til at fjerne procesreguleringer og fjerne ting der står i vejen for for kommunalbestyrelserne og regionsrådene rundtomkring og derfor kan vi

socialdemokratiske ordfører sagde godt nok at den måske ikke bliver

diskuteres om syttentusind

synes det er vigtigt at borgerne fortsat har mulighed for at kunne sammenligne kommunernes

meget vilde med frikommuneforsøg og det

idé som vi var med til at opfinde derfor synes jeg faktisk også at man burde sende

i frikommuneforsøg og altså fjerne forpligtelserne

ikke er kommet med i de frikommuneforsøg der

i dansk folkeparti er af den overbevisning

indgangsvinkel jeg skal da personligt sige at kommer der resultater ind fra nogle af de forsøg

bannerfører for og haft en holdning til så er vi da klar til at lave det om hvis der kommer positive resultater ind

kommer resultater ind som de måske

selvfølgelig også ændrer opfattelse så kort og godt nej til lovforslaget som

ses i forlængelse af et ønske om mindre bureaukrati og færre ideologiske standardløsninger og dermed større tillid mere frihed og rum til at forskellige kommuner sætter sig forskellige mål og kommer med forskellige løsninger således skal kommunerne ikke længere tvinges til at vurdere muligheder for udvidelse af frit valg ordninger at indføre frit valg på områder hvor det ikke allerede er sikret og at informere om områder der ikke er omfattet af sammenlignelig brugerinformation

kommunerne får frihed til at kommunikere frit valg som de måtte ønske det kommunerne skal altså fortsat arbejde med frit valg dog uden unødvendig detailstyring for det er ikke spor frugtbart når

i vores mange vidt forskellige kommuner kommunerne får altså arbejdsrum og bliver vist tillid til at resultaterne kan opnås ad frivillighedens og de forskellige løsningers vej altså uden uholdbar kontrol og detailregulering det kan radikale venstre i den grad bakke op om og således støtter radikale venstre

om kommunernes økonomi i to tusind og tretten og det er ligeledes en del af regeringens samlede regelforenklingsindsats betegnelsen frit valg har altid

moret mig lidt og er jo meget misvisende i denne sammenhæng det er nærmest nysprog i orwellsk forstand i mange tilfælde betyder det

frie valg har været en hæmsko for vores fælles velfærd og afkrævet tusindvis af timer til skemaer og kontrol i stedet for kernevelfærd bureaukrati bredt forstået kræver alene på ftf området tres millioner arbejdstimer årligt

udtrykker stor tilfredshed da arbejdet med at indtaste og ajourføre data for daginstitutionerne

ekstra stor arbejdsopgave trods det at oplysningerne allerede forefindes på institutionernes og kommunens hjemmeside

dette lovforslag idet informationerne også findes på

kommunens hjemmeside procesregulering er ikke vejen frem den enkelte kommunalbestyrelse som lokale folkevalgte

mulighed for flere frihedsgrader for at tilrettelægge arbejdet bedst muligt

mener åbenbart at man kan bureaukratisere sig til mere frihed

begreb jeg selv har fundet på det er faktisk ministeren der sagde det den anden dag og jeg synes det er

jo mere frihed får vi det mener jeg ikke

med tillid og fokus på resultater

om hvad ordføreren egentlig mener er vigtigst er det det kommunale selvstyre

det enkelte menneskes altså individets krav på at få så god og

adgang til de lokale folkevalgte og der kan være fokus på de lokale problemstillinger

afgørende hjørnesten i vores demokrati

mellem de to ting som ordføreren stiller op

det ene forudsætter det andet det betyder jo ikke

eller at de folkevalgte er perfekte man skal altid holde øje med om tingene foregår så så godt som muligt

man jo i virkeligheden kan acceptere at x antal kommuner i princippet indskrænker det enkelte menneskes mulighed for at vælge med henvisning til at så kan man

giver mere frihed til borgerne eller til de ansatte

så det er ikke fordi

at jeg forstod det men jeg mener i ikke at der er nogen modsætning

og vi skal forhåbentlig også fjerne os lidt

den markedsgørelsesproces

den offentlige sektor det er i hvert fald enhedslistens hensigt og håb

fortsætter den er jo et instrument for den der

for en gangs skyld må vi erklære os uenige med

som normalt bakker den lokale folkeskole godt op men de ønsker sig altså

så vi kan sagtens støtte at den portal forsvinder så alt i alt kan vi

eller at indføre frit valg på områder hvor dette ikke allerede er sikret det vil sige at det vi diskuterer altså ikke er et revolutionerende forslag om at afskaffe frit valg som været arbejdet med i

til at vurdere og så er vi igen tilbage ved præcis den samme diskussion

forestille sig at de måske selv syntes det var en god idé at vurdere om man kunne

at der er masser af offentlige arbejdstimer at spare ved det her

da ud fra at ministeren har med i sine forhandlinger med kommunerne sådan at vi kan komme

kan vi jo i et lille beskedent bidrag

til samfundsøkonomien som jo bestemt hænger og som trænger til en håndsrækning ved at vi fjerner ting

ganske glimrende vi vil egentlig hellere tilsige at det private marked får

vilkår og det vil vi appellere til

men det er en minimering

se meget men

ønsket om at ansvaret må tages

der har det direkte og som er valgt til at tage det og at det er en forpligtelse herfra ikke til at lade debatten falde

at vende det blinde øje til eller tro at alt bare ordner sig men til gengæld

er meget tankevækkende at høre venstres ordfører betegne lokale politikere og kommunale politikere og embedsmænd som nogle der mener at det er besværligt at tilbyde alternativer og informere om dem

hvert fald ikke en generalisering som jeg kan tilslutte mig det er givet at der kan findes eksempler på det

rimelig karakteristik af de mennesker som tager ansvar i kommuner og regioner

som jeg kender dansk folkepartis meget varme opbakning

at give mere frihed vi bliver nødt til at give et andet råderum for dem der er valgt derude og og hvor vi i alle debatter om frikommunerne indtil nu har haft et meget stort

det her som en en vej til større frihed så oplevede

blevet til et værn mod større frihed nu må det

snæver kreds og der synes jeg egentlig at man skal have modet

ligesom jeg har stor respekt for vores folkevalgte kolleger i kommuner og regioner

jeg synes også det er en oplagt ting at borgere interesserer sig for det her

ikke afskaffer det frie valg det afskaffer kravet om at man i tredje kvartal forholder sig til om mere kan underkastes frit valg hvorfor ikke fjerde hvorfor ikke andet hvorfor ikke sætte et ugenummer på

for at gøre det mere detailreguleret end det er i dag det andet er at hvis man er usikker på det så vil få besøg på

de kommunale hjemmesider jo gøre at man dér kan se at det sted hvor kommunen i øvrigt informerer sine borgere om valg om muligheder skift af læge valg af daginstitution

hvor man informerer om det frie valg nu er det muligvis lidt en karikatur men men jeg

som indenrigsministeren skulle gøre hver sjette måned uden

af den grund betød at man så som borger kunne være sikker på at alle otte og halvfems kommuner havde leveret fuldstændig opdaterede informationer på den hjemmeside og derfor tror jeg at det tab vi lider er begrænset til gengæld tror jeg at den mulighed som vi åbner for et reelt kommunalt ansvar

skal vi gribe og så skal vi selvfølgelig følge op på det det er der rigtig rigtig mange gode grunde til og det er der især når vi går ind i et kommunalt

at man fra centralt hold

konstant og hele tiden har fokus på at udvide eller i hvert fald diskutere det frie valg

bestemt at det skal foregå i tredje kvartal

skal foregå på en særlig hjemmeside

tilrettelægger sin information til borgerne på den måde som kommunen oplever og vurderer

spørgsmål og bekymring for om borgerne nogen sinde ville få at vide at det

en central del af kommunens information til borgerne

det er en integreret del af den måde kommunen leverer sin service på og jeg tror vi kommer til at se

udvikle sig forhåbentlig til det bedre forhåbentlig

hele udviklingen af den måde vores velfærd bliver leveret

var der ikke mulighed for

den

jeg tror det er vigtigt at man som kommunalbestyrelse tager ansvar for hvordan man tilrettelægger arbejdet i respekt for at man er valgt på nogle forskellige grundlag og at kommunerne er meget forskellige

benhårde liberale værdier

og noget af det som jeg synes er fantastisk i det samfund som vi lever i er

noget vi kan have meget af

at tage det ansvar som tilliden forpligter en til at tage i stedet for at man

fordi der ikke er en central regulering af

i tredje kvartal skal overveje om der kan være mere frit valg om der bliver det eller ej

med dette lovforslag l tyve foreslår miljøministeren at der sker en udvidelse af landmændenes og grundejernes godtgørelse i forbindelse med denne beskyttelseszone således at disse grundejere kan få godtgørelse for deres tab af areal som ikke længere må gødes eller sprøjtes lovforslaget giver kun godtgørelse til den ejer der har størstedelen af den grund som er omfattet af miljøbeskyttelseslovens beskyttelseszoner først og fremmest skal ministeren havde ros for et overordnet set godt lovforslag som sikrer at netop disse grundejere som ligger inden for

rundt om en vandboring kan få erstatning hidtil var det og det var måske lidt en forglemmelse i den tidligere lov således at dem der ejer nøjagtig de kvadratmeter hvor boringen var etableret

vandværket eller vandselskabet der ejede lige netop de kvadratmeter

fik altså ingen erstatning

lidt betænkelig ved princippet om at det alene er den grundejer der har størstedelen af arealet ved vandforsyningsanlægget som modtager godtgørelse

under udvalgsarbejdet jeg er helt med på at man nok kommer til at arbejde med en minimumsgrænse men der kan altså være jordejere som måske i et skel med ti boringer ejer en tredjedel af samtlige ti beskyttelseszoner og så synes jeg det

fair nok at se på om ikke man også der skulle udbetale erstatning overordnet støtter vi forslaget og jeg skal sige at

der vil medføre et lavere forbrug af pesticider og dermed også en lavere belastning af grundvandet og dermed også at det drikkevand som danskerne får ud af hanen og det vand

og fødevareproducerende virksomheder bruger i produktionen er glimrende det er det her lovforslag også

vi skal også sikre at de nuværende regler

det her lovforslag sikrer at dem der har den største andel af jorden hvor der er en beskyttelseszone omkring en grundvandsboring også får

erstatning også for at få et medejerskab for

men dansk folkeparti forstår ikke at man

opbygge et sådant tungt og bureaukratisk system hvorfor ikke en engangserstatning eller en erstatning der gælder for mindst ti år som flere af høringsparterne har foreslået det er også uhensigtsmæssigt

får pengene det kan sagtens vise sig at folk der

når man alligevel har valgt at bruge så mange ressourcer på at administrere denne ordning synes vi i dansk folkeparti at ordningen skal være så retfærdig som muligt så lad os i udvalget se på om vi ikke kan gøre ordningen mere retfærdig og fleksibel og som sagt gerne med engangserstatninger med disse ord

offentlig anvendelse af pesticider og gødskning og dyrkning inden for en beskyttelseszone på fem og tyve

omkring vandboringer hvor man indvinder vand til almene vandforsyningsanlæg fem og tyve meters beskyttelseszonen blev modsvaret af en lovbestemt og standardiseret godtgørelse til dækning af det tab som

af forbuddet men kun til den som havde boringen på sin jord dette lovforslag har til formål at kompensere de jordejere som besidder størstedelen af de arealer der ligger i en

jorden ved boringerne men da det jordareal ofte er købt af vandforsyningsselskabet er der en del som ikke har kunnet få kompensation selv om de har måttet underlægge sig kravene om ikke at gøde bruge sprøjtegifte eller dyrke jorden inden for fem og tyve meters beskyttelseszonen det rådes der

bod på selv om der i høringssvarene efterlyses kompensation til flere ejere er vi i radikale venstre enige om at administrationen skal være proportional med den opgjorte værdi derfor kan radikale venstre støtte lovforslaget

at man forbedrer de oprindelige kompensationsregler vi synes bare det er ærgerligt

ud og siger at hvis en lodsejer får indskrænket sin råderet over et stykke jord som følge af boringer

så erstatter samfundet selvfølgelig tabet her synes vi ikke at man når helt i mål

ikke kan tages højde for boringer der ligger i skel hvorved beskyttelsesområdet vil ligge på nabogrunden

at hvis flere lodsejere berøres er det kun den der berøres mest der kan modtage godtgørelse

vi er helt med på

være ræson i eventuelt at indarbejde en bagatelgrænse men som princip må samfundet yde kompensation for mistede erhvervsmæssige rettigheder så derfor

skridt i den rigtige retning men vi vil i udvalgsarbejdet ligesom det blev nævnt af herre henrik

diskuterer i dag har jo til formål

rette op på en fejl der opstod tidligere

hvis nogle ejede en stor del af

mange sammenhænge at det er vandforsyningerne der har opkøbt den allerinderste del af området omkring drikkevandsboringerne og det betyder at grundejeren uden for den allerinderste del af området lider et økonomisk tab

et parti som liberal alliance jo plejer at gå meget op i bureaukrati

man skal gå i forhold til at have meget specifikke ordninger det drejer

og ni og tyve kroner per boring

skal til at deles mellem rigtig mange mennesker

at man fra liberal alliances side skal overveje hvor meget bureaukrati

svare dansk folkeparti og sige at dansk folkeparti jo var med til at lave en fejl da man lavede loven og at det havde klædt dansk folkeparti bare

at kvittere for at vi nu retter op på den fejl og reparerer på det

ser det ud til at der er en velvillig modtagelse af det her lovforslag og jeg glæder mig til den fortsatte behandling og er selvfølgelig klar til at diskutere om vi skal lave meget mere bureaukrati eller om vi bare skal få ryddet op

for spildevandsforsyningsselskabernes pligt til at give kommunalbestyrelserne og ejere af fast ejendom viden om risiko for

kan ministeren fastsætte nogle bestemmelser om at spildevandsforsyningsselskaberne for egen regning eller ved at hæve spildevandsafgifterne

oprette de såkaldte oversvømmelseskort men tro mig

spildevandsafgifterne vi er sådan set indforståede med at ministeren fremsætter et lovforslag som tager hul på løsningerne af problemerne ved oversvømmelser det et lovforslag som gør det nemmere for kommunerne at planlægge den vigtige klimatilpasning

et lovforslag som også i en vis udstrækning gør det nemmere for ejere af fast ejendom at kunne forebygge

skal ikke bare det kommende oversvømmelseskort men sandsynligvis også de nye afgifter på den enkelte families eller virksomheds forbrug

det der skal dække de kommende byrder som vi alle ved kommer og som

uden tvivl vil blive væsentligt større end blot

at frembringe et oversvømmelseskort vi kan derfor ikke støtte forslaget før vi har en aftale om en anden model for opkrævning af spildevandsafgifter vi kan ikke støtte denne betalingsmodel som kan blive meget belastende for en del arbejdsintensive blandt andet fødevarevirksomheder læser man

to tusind og elleve så dokumenterer den tydeligt at store vandforbrugende virksomheder betaler uforholdsmæssigt store dele af spildevandsselskabernes udgifter derfor er det kritisabelt at de mange store økonomiske konsekvenser der er på vej ved lovforslaget i stor stil påduttes disse virksomheder fordi man har valgt at finansiere opgaven via den kendte model for spildevandstakster i stedet for at finansiere lovforslaget

en fast afgift per kubikmeter uanset forbrug så mener vi at vi lige så godt allerede nu i forbindelse med det her forslag kan finde en mere retfærdig model for betalingen også her har spildevandsudvalget peget på en trappemodel ved den undgår vi at en enkelt virksomhed kommer til at betale

der er vist eksempler på en virksomhed som betaler i nærheden af ni og tyve procent af spildevandsomkostningerne ved et enkelt selskab så vi er positive over for

oversvømmelser men vi er stålsatte

have fundet en ny betalingsmodel

den regning som nu deles efter forbrug

fra storforbrugerne og og over til de ganske almindelige familier rundtomkring i de danske byer er det virkelig det som venstre står her og siger

regningen som alle jo deles

om nu efter forbrug noget som vel er relativt retfærdigt i forhold

sådan at jensen pedersen hansen og sørensen kommer til at betale

netop har foreslået en trappemodel vi er nødt til at se på hvordan vi gør det her kostægte

betyde at vi sender endnu flere arbejdspladser ud af det her land man kan spørge sig selv var det retfærdigt at der i en by når en virksomhed lukkede skete en stigning

og retfærdig model og vi kan spørge os selv er det disse virksomheder

nu skal foretage klimatilpasninger eller er det en mere generel samfundsopgave

for hele samfundets opgave med klimatilpasninger det mener vi ikke

spildevandsafledningen finansieres på

oversvømmelseskort så man kan komme i gang med klimatilpasninger det er jo ikke flere milliarder kroner vi taler om det er tredive million kroner fordelt over hele landet

set ligger i det her lovforslag synes venstres ordfører ikke

at man nu kommer i gang med at lave de her oversvømmelseskort som gidsel i en sag om

det er lidt voldsomt at tage det her at vi nu kommer i gang med oversvømmelseskort som gidsel i noget som man

til lovforslaget at det her gælder oversvømmelseskortene

øvrige tiltag ifølge miljøbeskyttelseslovens §

men det dækker jo og det ser vi også i høringssvarene

når kommunerne har set på oversvømmelseskortene og er blevet enige om hvilke tilpasninger

foregå og så kan de videreføres

samme model som vi nu fastlægger her

alene skal løses ved den måde vi opkræver drikkevandsafgifter på i dag det er vi nødt til at have slået fast nu ellers

monsterregn og vandet i københavn den anden juli to tusind og elleve er

set et tydeligt eksempel på det efter nogle år hvor klimatilpasning kun har været ad hoc strategier uden egentlige mål har den her regering både med regeringsgrundlaget og kommuneaftalen fra juni to tusind og tolv slået fast at klimatilpasning skal op i et helt andet gear end hidtil med aftalen forpligter alle kommuner sig på at gennemføre risikokortlægning og udarbejde kommunale klimatilpasningsplaner det er meget væsentligt

det er altid meget billigere og nemmere at forebygge end lige pludselig at stå i problemer til halsen endvidere indeholdt kommuneaftalen fra juni to tusind og tolv også at der skal investeres ekstra to en halv milliard i klimatilpasning på spildevandsområdet i to tusind og tretten skridt som socialdemokraterne er meget tilfredse med mange skridt er taget de seneste år og flere bliver taget blandt andet med en national handlingsplan for klimatilpasning med det her lovforslag sikres det at kommunerne får mulighed for at bede spildevandsforsyningerne om at udarbejde og udlevere oversvømmelseskort og oplysninger til kommunerne vedrørende risiko for oversvømmelse som følge af kapacitetsproblemer i spildevandsanlæg og det skulle også gerne medføre at ejere af tilsluttede ejendomme spildevandsforsyninger og kommuner har bedre forudsætninger for at træffe de beslutninger der skal træffes om forebyggende foranstaltninger miljøministeriet stiller

vedrørende oversvømmelser for vandløb havvand med videre med det her forslag bliver der nu taget væsentlige skridt for at sikre at klimatilpasningen i danmark og kommunernes udarbejdelse af klimatilpasningsplaner til gavn for borgere og virksomheder holder et højt niveau det støtter socialdemokraterne

det koster ekstra i administration at lave kort med informationer som man egentlig allerede kender i dag de fleste kommuner ved jo udmærket godt hvor der er problemer med oversvømmelser

at man ikke allerede har et tostrenget kloaksystem over hele landet og især i de byer der har så voldsomme problemer med oversvømmelser såsom københavn og omegn hvor vandet jo ikke kommer ordentligt væk nu kan borgerne så se frem til en ekstra regning i alle kommuner for at lave kort og planer for at indberette til eu

kunne være brugt bedre ved at lave en mere og bedre rørføring end til at skubbe papirer rundt mellem diverse institutioner dansk folkeparti er også bekymret for

forskellige tiltag som tiltag som vi ser fra regeringen såsom reduceret vandløbsvedligeholdelse så vi i fremtiden ser flere oversvømmelser af boliger og sommerhuse men alt i alt

torben hansen

netop nu og så skal jeg selvfølgelig også

torben hansen sagde netop med at når man holder en tale

vegne som kan udtrykke

meget meget kritiske bemærkninger så er det måske bedst at ordføreren selv er til stede til stede i salen det kunne så bare ikke være tilfældet i dag men det noterer vi os og det vil så indgå i vores arbejde fremover

til tiårsregn og ingen er vist mere i tvivl om at klimaet er forandret og kræver at vi tilpasser os

beredskab til at afværge ulykker nej vi vil forebygge og forhindre vandet i at ødelægge ejendomme og andre værdier kommunerne udarbejder klimatilpasningsplaner virksomhederne prøver at ruste sig og borgerne er også nødt til at tage forholdsregler derfor er der brug for at kende risikoprofilerne over lokalområder ja helt ned på den enkelte matrikel formålet med lovforslag l en og tyve er primært at sikre at der er tilstrækkelig viden om risikoen for oversvømmelser som følge af kapacitetsproblemer i spildevandsanlæg

at fastsætte rammer for spildevandsforsyningernes pligt til at udarbejde og udlevere oversvømmelseskort og oplysninger til kommunalbestyrelserne vedrørende risiko for oversvømmelser hermed får ejere af ejendomme der er tilsluttet en spildevandsforsyning kommuner og forsyning selv bedre grundlag for at vælge at forebygge oversvømmelser høringssvarene har givet anledning

de udgifter som spildevandsforsyningsselskaberne skal afholde i den forbindelse kan og skal afholdes over spildevandsbidraget det fremgår af aftale om kommunernes økonomi for to tusind og tretten at den kommunale planlægning for klimatilpasning skal indarbejdes i kommuneplan to tusind og tretten eller som et tillæg hertil det radikale venstre kan tilslutte sig

så nogle store spørgsmålstegn ved vores måde

tror jeg at alle er enige om at det er hensigtsmæssigt at der så bliver udarbejdet nogle kort som viser hvor risikoen for oversvømmelse er til stede så derfor er det

jo et godt lovforslag så bliver der fra venstres side anført at det er en belastning for virksomhederne men som man kan læse i bemærkningerne til lovforslaget

fremgår det at udgiften ved at lave de her oversvømmelseskort samlet set vurderes til at blive ni og tyve million kroner for hele det danske samfund og at cirka elleve million kroner af de ni og tyve

virksomheder jeg må sige

et stort antal virksomheder i danmark

af kongeriget det er simpelt hen så lille et beløb at jeg

ikke kan forestille mig at der vil være et eneste firma som vil flytte ud af danmark på den baggrund dermed mener jeg at man kan tilbagevise den argumentation

vi har således intet at indvende imod at ministeren ved dette lovforslag får mulighed

disse selskaber ved jo bedre end nogen hvor kapacitetsproblemerne i spildevandsanlæggene primært befinder sig

hvor vi skal operere med teoretiske oversvømmelser

grundlæggende finder vi

som rækker for mange år ud i fremtiden også dem der kommer fra fn det kan jo være svært nok at ramme en fem døgns prognose og klimaet er ustyrligt og uforudsigeligt dette problem vil vi dog primært lade teknikerne om

finansieringen af indsatsen vil vi derimod meget gerne synspunkter på og vi må sige det meget klart

her vil vi med sikkerhed se at store vandforbrugende virksomheder som for eksempel slagterier og mejerier vil komme til at bøde alt for meget i forhold til hvor meget de belaster samfundet socialdemokratiet vil jeg lige minde

en statsminister konstatere at virksomhederne

kan blive ved med at høre på at regeringen bruger al sin vågne tid på at skaffe arbejdspladser når den lovgivning man så forsøger at få vedtaget fører i stik modsatte retning så ja

til nye afgifter til erhvervslivet vi ser klimaproblemerne

her er at man samlet set i hele danmark skal forsøge at

oversvømmelseskort til kommunerne og at den samlede regning vil være i underkanten af tredive million

svarende til cirka ti kroner per husstand er det noget som liberal alliances ordfører mener vil få fædrelandet til at synke i havet og virksomhederne til at flygte

noget som kommunerne har efterlyst i lang tid det handler om

mest målrettede planlægning den billigste den hvor man i stedet for at blive ved med at udbygge rørene

er meget dyrt kan begynde at lave ting på overfladen og gøre det der hvor man ved risikoen

nu giver dem muligheden for at få de data så de kan lave nogle ordentlige kort det er det vi snakker om

er en udgift på omkring ni og tyve million

til gengæld vil det at have de her kort betyde at man kan lave en meget meget bedre planlægning det vil betyde at man kan være med til at sikre store samfundsværdier da det regnede voldsomt i københavn anden juli sidste år så vi et hospital som var meget tæt på

er det virkelig værd at bruge det her til en diskussion om erhvervslivets afgifter er det ikke en lille smule useriøst og skulle vi ikke snart begynde at være et folketing der er værdigt

diskutere den her regning som venstres ordfører siger kommer der er ingen

ekstra nedbør det er da et første skridt

som i usa hvor man benægter at der kommer større regnbyger så er vi da kommet så vidt vi vi kan også godt diskutere hvem der skal betale den her regning men der er jo ikke andre end os i det her land til at betale den men det hører ikke hjemme under det her lovforslag så skal man ikke

lovforslaget som gidsel

synes faktisk ikke det klæder folketinget at blive ved med at køre det her over i symbolpolitik i stedet for at diskutere det det handler

ændret klima med voldsommere regnbyger vi ved at vi står over for nogle meget store infrastrukturinvesteringer vi står over for nogle store investeringer for virksomheder for borgere der vil købe hus osv og selvfølgelig skal de have de rigtige kort

virkelig høre at venstre og konservative ikke vil stemme for at få den viden på

nu er det sådan i med det her lovforslag

fordi jeg hører en generel velvilje over for selve opgaven med det her kort at man går seriøst ind i udvalgsarbejdet og at man selvfølgelig også stemmer for selv om der er noget andet man

mulighed for at kommunerne kan bede spildevandsforsyningsselskaberne om at kortlægge sandsynligheden for oversvømmelse som følge af kapacitetsproblemer i deres spildevandsanlæg samtidig stiller de kort til rådighed for kommunerne som vedrører oversvømmelser fra havvand grundvand regnvand og vandløb ligesom vi giver oplysninger om ejendomsværdierne på baggrund af kort for spildevandsforsyningerne og miljøministeriets kort og oplysninger kan kommunerne så lave et kort nu der giver et samlet overblik over

på den måde får kommunalbestyrelsen et godt grundlag for at beslutte hvordan den kommunale indsats for forebyggelse skal skrues sammen og borgere og virksomheder får et bedre grundlag til at vurdere om der er brug for en særlig indsats i forhold til deres ejendomme i forbindelse med den offentlige høring af lovforslaget

generelt tilkendegivet opbakning til formålet med loven i et af høringssvarene

var der bekymring for at lovforslaget skulle give kommunerne mulighed for at bede om oplysninger om alt og det er selvfølgelig ikke meningen

alene har krav på oplysninger der knytter sig til oversvømmelseskortlægningen og økonomiske overslag over det at forebygge den samlede udgift for at få kortlagt risikoen for oversvømmelser som følge af kapacitetsproblemer i spildevandsanlæg er cirka ni og tyve million

ti kroner per husstand det er klart at prisen kan svinge noget afhængig af lokale forhold men overordnet synes jeg det er en meget overkommelig pris for så vigtig en viden kortlægningen og den opfølgende kommunale klimatilpasning vil også skabe efterspørgsel efter klimatilpasningsløsninger og dermed faktisk være et grundlag for vækst i virksomheder der kan levere de rigtige løsninger i resten af verden står de

de samme problemer så hvis danmark kommer først på det her område hvis vi får udviklet de mest intelligente løsninger vi er verdensførende på modelleringer af oversvømmelser og når vi kan blive ved med at skubbe til den her dagsorden

vi jo også med til at skabe vækst og beskæftigelse

vil klimatilpasning være en vigtig del af den grønne omstilling

ministeren er det ikke rigtigt at de ni og tyve million kroner er den første del af omkostningerne som er nødvendige og vigtige og er det ikke rigtigt at i et år

kunne gennemføre en betaling

andre omkostninger forbundet med gennemførelsen af disse regler og krav det betyder at vi med det her lovforslag

hvis ministeren ikke kommer med en ny betalingsmodel hvis ministeren stadig overhører spildevandsudvalgets rapport

er nu er ministeren ikke enig

af klimaproblemerne og som får urimelig store

den problemstilling som venstres ordfører

vi skal have de rigtige kort på banen vi diskuterer om danmark som samfund har råd til en ni og tyve millioner kroners investering for at få kortene på banen så vi ikke laver store fejlinvesteringer og målretter det vi skal gøre så synes jeg vi skal holde os til den diskussion og sige selvfølgelig selvfølgelig for jeg har hørt alle ordførerne sige at det vil de gerne være med til så jeg forventer selvfølgelig

og man ikke tager et lovforslag som gidsel fordi man gerne

på en af de mange patienter har haft glæde af retten til hurtig behandling han var lettet

skulle igennem en langtidssygemelding og frygten for at miste sit arbejde jeg kunne også have nævnt en lang række andre patientgrupper

andre og mere alvorlige lidelser men fælles for dem alle er at de i dag nyder godt af at have ret til hurtig behandling hvorfor fordi vi i sin tid tog et opgør med den asociale tankegang at kun dem med tegnebogen i orden havde mulighed for at søge privat behandling ved lange ventetider i det offentlige vi indførte det udvidede frie sygehusvalg der i dag er en helt unik patientrettighed som både giver valgfrihed og sikrer lighed i sundhedsvæsenet

de femhundrede og halvfjerdstusind patienter der har fået behandling hurtigere end de ellers ville

på den baggrund er det også trist at det som regeringen i dag betegner som sit største flagskib i sundhedspolitikken er ambitionen om at flere skal vente længere det er ikke et mål

i stedet for at bekæmpe patienternes ret til hurtig behandling lovforslaget her indebærer at en meget meget stor andel af de patienter der i dag har ret til hurtig behandling inden for en måned ikke vil have den rettighed fremover at det i dag er en rød regering

er desværre billedet på en regering der er mere optaget af at færre patienter skal på privathospital end de er interesseret i at flere behandles hurtigt og effektivt

at det er fordi de mest syge skal behandles først det lyder umiddelbart besnærende ja faktisk lyder det så besnærende at det jo er heldigt at det allerede er gennemført

jo lovforslaget vil konkret betyde at ingen får ret til at vente kortere mens mange får pligt til at vente længere

at to patienter med to identiske lidelser vil få forskellige patientrettigheder afhængigt af hvilken læge de møder hvor de bor

god den enkelte patient er til at argumentere for behandling inden for tredive dage i stedet tres dage eller som formanden for de praktiserende læger på et tidspunkt udtalte det er klart

bedre til at tale sin sag end fru kassedame citat slut for de mest syge vil lovforslaget betyde at de i bedste fald vil have de samme vilkår som i dag mens det for alle andre gælder at de vil få forlænget deres ventetid på behandling før de får retten til at vælge ventetiden fra at kalde det for en forbedring svarer reelt til at fortælle landets patienter at alle får det bedre af at ingen behandles hurtigere

så anden del og lad mig her starte i den positive ende med at rose regeringen

vk regeringens plan om at indføre ret til hurtigere sammenhængende udredning i tilknytning til de udrednings og diagnosecentre som regionerne har etableret og som allerede i dag betyder at rigtig mange patienter nu er sikret langt hurtigere hjælp det skal være slut med at danskere der har ondt skal vente i månedsvis på at få stillet en diagnose så langt er vi enige og hvis regeringen gerne vil forsøge at tage æren for de udredningscentre der blev besluttet

er det helt ok det væsentlige for os er patienterne i modsætning til regeringen mener vi derfor heller ikke at hurtig udredning skal ske på bekostning af patienternes ret til hurtig behandling det skal ikke være et enten eller det skal være et både og her er vi sådan set fuldstændig enige med blandt andet danske patienter det som sundhedsministeren var ude

lancere som en diagnosegaranti indeholder rigtig mange pæne ord men sikrer reelt ikke patienterne ret til ret meget og regeringen afskaffer i øvrigt også patienternes ret til at vælge diagnostiske undersøgelser uden for det offentlige hvis ventetiden på de fire uger overskrides så også her fjerner man endnu en patientrettighed nuvel regionerne får pligt til at søge andre muligheder som det så pænt hedder i lovforslaget men regionen behøver reelt ikke at indgå nogen aftaler med nogen for eksempel efter udbud om at løse udredningsopgaver som regionen ikke selv

at lever regionen ikke op til tredive dages tidsfristen

er det bare ærgerligt for patienterne er ikke sikret noget alternativ til noget som helst lad mig slutte ved at vende tilbage til begyndelsen nemlig mit møde med jan hvorfor er det et mål for regeringen at han skulle have ventet længere hvorfor er det et mål for regeringen at de mest syge i bedste fald skal have de samme vilkår som i dag

før de får retten til at vælge ventetiden fra

at jan fik en hurtig behandling der gjorde at han hurtigt kunne vende tilbage til jobbet som kranfører og hvorfor nævner jeg det jo fordi det aldrig bliver et mål i sig selv at folk vælger det offentlige fra målet er tværtimod at patienterne behandles hurtigt og at vi inden for rammerne af et stærkt offentligt sundhedsvæsen er optaget af at sikre behandling bedst hurtigst og billigst og hvor det ikke kun er dem med tegnebogen i orden der har muligheden for at vælge ventetiden fra hvis det offentlige ikke kan levere behandling inden

han er i job vil gerne hurtigt tilbage og derfor

behandlet inden for få uger er der noget som helst i det

en kranfører på seks og fyrre år som hedder jan får foretaget en hurtig udredning og diagnose

hjem i sofaen med dig

er et mål i sig selv hvorfor ikke sørge for at alle patienter behandles hurtigt

at kunne vælge ventetiderne fra

gældende det vil vel være tilfældet med jan på seks og fyrre år som er kranfører og gerne vil på arbejde så hurtigt som muligt kan

i jans situation fra i går og til

udarbejdes senere derfor er det uomgængeligt

ellers må jeg spørge ordføreren hvis det var at ingen patienter skulle vente længere hvorfor så ikke annullere det her lovforslag og lade være med at gennemføre at patienterne nu får ret til at vente dobbelt så lang tid som de har

af bordet det vil vi med glæde støtte regeringspartierne i vi vil melde os som første parti til at

at alle patienter skal have retten til den hurtige behandling jeg ved godt at

stride meget mod tankegangen hos det radikale venstre som jo i øvrigt har stemt imod samtlige forbedringer for så vidt angår patientrettigheder når

helt andet udredningsforløb end det vi ser i dag og så ville vi meget gerne hjælpe ham til at få et hurtigere udredningsforløb

er det lægerne der skal vurdere ikke politikerne

den samlede behandlingssituation og livssituation som patienten står i

vores stærke offentlige sundhedsvæsen

for havde der som sagt været meget meget stærke smerter

skal have en hurtig udredning og derefter

vi undrer

for eksempel at regionerne forpligtes til for eksempel gennem aftaler om udbud at aftaler så man sikrer

regionerne ikke selv har kapacitet

med det her lovforslag fjerner endnu en patientrettighed for så vidt angår udredning

videre udvalgsarbejde kan lykkes os at få forbedret det her

som det ligger endelig synes jeg det er pudsigt at ordføreren lige netop fremhæver gigtpatienterne mig bekendt har gigtforeningen i dag er været ude at kritisere hele udredningsretten meget voldsomt så jeg er ikke sikker på at gigtforeningen synes at lige præcis gigtpatienterne

så forfærdelig meget ud af det lovforslag som ligger på bordet

positivt det foreslog vi selv men hvorfor ikke sørge for at vi stiller os på patienternes side

gigtforeningen flere gange og i forskellige forsamlinger sige at man er meget tilfreds med det lovforslag der ligger

og den betyder præcis det samme som den gør i dag

på et privathospital det står fuldstændig uændret med det her lovforslag og det synes jeg

at få stillet en diagnose så det at man går rundt og har ondt i maven og

udredningsret det som gigtforeningen påpeger

at man er bekymret for at patienten ikke har retten til at kunne stemme med

med det her lovforslag ikke forpligtet til at indgå aftaler med privathospitaler og klinikker

udredningsopgaver som regionerne ikke selv har mulighed for at løse og opfylde

for de patienter over regionerne ikke kan leve op til

sig på patienternes side og blandt andet følge det forslag som gigtforeningen da heldigvis også er enig med os i det synes jeg

positivt hvis man vil medvirke til det i udvalgsbehandlingen

uanset pengepungens størrelse have lige adgang til et stærkt offentligt sundhedsvæsen

handler om effektive udrednings og behandlingsforløb skal ikke kun være for patienter med simple lidelser der kan løses med en operation sundhedsvæsenet er for alle patienter også de medicinske for alle danskere skal kunne være trygge ved at man får den rette hjælp uanset hvad man fejler med lovforslaget vil regeringen forbedre og udvikle den såkaldte behandlingsgaranti så de mest syge behandles hurtigt og de mindre syge venter lidt længere men aldrig mere end to måneder formålet er at sikre at de mest syge kommer hurtigere til end i dag

giver kun mening hvis man ved hvad man fejler for hvordan skal man kunne bruge en behandlingsgaranti og retten til at vælge et privat sygehus

den tidligere regerings behandlingsgaranti er meget

de patienter som cykler rundt i systemet fra læge til læge og som har haft meget lang ventetid mellem hver eneste undersøgelser

og effektive undersøgelsesforløb

på en diagnose fra det tidspunkt hvor sygehuset har modtaget henvisningen fra den praktiserende læge

er et opgør med at syge mennesker bliver kastebold mellem egen læge og forskellige sygehusafdelinger

med lovforslaget tager vi hånd om patienterne og det er rigtig rigtig nødvendigt for det har store menneskelige konsekvenser at have det dårligt og gå med uvisheden om

fejler noget alvorligt ligesom det kan betyde lange sygemeldinger hvor man kommer længere og længere væk fra arbejdsmarkedet og en aktiv hverdag det er hårdt for den enkelte for familien og for samfundet uanset hvem man er

og forbedrer vi samtidig retten til et udvidet frit sygehusvalg også kendt som behandlingsgarantien med forslaget skal alvorligt syge højst vente fire uger og mindre alvorligt syge højst otte uger før de kan benytte sig af et privat behandlingssted betalt af det offentlige formålet er at sikre

der skal foretage vurderingen af om en patient skal vente en eller to måneder og den vurdering skal blandt andet tage højde for smerter lad mig give et eksempel på hvad det er vi foreslår hvis lastbilchaufføren ikke kan køre sin lastbil fordi han har store smerter i knæet og står til sygemelding

for hvis en sygdom er en væsentlig begrænsning for den enkeltes livssituation

det skulle indgå i den samlede vurdering af patienten når socialdemokraterne støtter en hurtig diagnose og at alvorligt syge skal behandles hurtigere

det fordi vi mener at det er det rigtige at gøre det rigtige for patienterne

har brugt en del tid på at male et billede af at nogle patientgrupper vil komme til at vente længere på en diagnose

hen ikke korrekt formålet er jo netop at sikre at patienterne hurtigere får en diagnose så den rette behandling hurtigt kan gå i gang vi følger naturligvis op på om lovforslaget virker efter hensigten og hvis der er problemer skal de naturligvis løses i bund og grund handler lovforslaget om at støtte danskerne så de hurtigere kan vende tilbage til hverdagen og ikke skal bruge tiden på at bekymre sig om sygdom det handler om mennesker mennesker med familie venner

fritidsinteresser og meget mere de vil allerhelst bruge tiden uden for sygesengen og det skal vi hjælpe dem med

et kæmpe skridt i den rigtige retning for et stærkt offentligt sundhedsvæsen

meget stor forbedring for rigtig mange patienter så de hurtigere får den rette hjælp og ikke skal gå og bekymre sig om sygdom derfor kan socialdemokraterne støtte

at de mest syge grundlæggende de samme vilkår som i dag

forlænget deres ventetid

til to måneder

den socialdemokratiske ordfører om man i sit forarbejde til det her lovforslag

et eller andet sted forvente at man har har foretaget en eller anden analyse af hvor stor en

i dag har ret til det udvidede frie sygehusvalg efter en måned og hvor stor en procentdel der når lovforslaget er vedtaget og implementeret ikke længere har den mulighed hvad er det for nogle mennesker vi taler om og hvor mange

forløb nogle af dem hører vi om når de ryger ud af sygedagpengesystemet efter en år

og derfor synes jeg at det er en klar forbedring

nogle af de patienter vi hånden på hjertet

kommer og siger jeg er rigtig rigtig glad for at der nu bliver taget hånd om min hofte men jeg skal lige på lidt ferie først

for nogle mennesker så er det lige pludselig op til lægerne

hvad det er for en strategi man vil anvende er der nogle mennesker

eller er der ikke kriterier og i givet fald

også svare på hvor mange mennesker det

til en hurtig behandling

for mennesker handler det ikke kun om retten til hurtig behandling det handler om hvor lang tid

noget hvor man kan sige ja det er generende det skal ordnes hvis det har

har diffuse symptomer man begynder at få rystelser man ved ikke om det kan være

noget andet de mennesker vil også få et langt

lastbilchauffør nej det her vil også forbedre muligheden for mennesker der står uden for vores arbejdsmarked altså mennesker der for eksempel er på efterløn eller pension

regering gjorde hvor man udelukkende koncentrerede sig om fradrag for sundhedsforsikringer til folk der var på arbejdsmarkedet nu giver vi en udredningsgaranti til alle der henvises til hospitalet fordi lægen har en bekymring alle

enig altså det er sådan i dag at hvis man er hos speciallægen og speciallægen vurderer at man skal have en scanning så har man også en en måneds behandlingsgaranti det indførte den tidligere sundhedsminister jakob axel nielsen vi er i den situation at alle patienter der er henvist til

til behandling på et sygehus i fremtiden også har

en udvidet differentieret behandlingsgaranti som betyder at de kan

stilles alle patienter lige udgangspunktet er at man henvises til et hospital ligesom det har været

vil have de samme patientrettigheder som i

vælge ventetiden fra men det er så

man i et regeringsparti kalder en udvikling og en forbedring det er selvfølgelig

er ikke noget værd så længe du ikke ved hvad du fejler derfor er det jo også mere interessant i fremtiden at kigge på det samlede forløb

jeg kan mærke at det her er galt men jeg er usikker på

det skal altså både omhandle udredning og behandling og det er derfor det her lovforslag er slået sammen

ringere

handle om man må

og det gør lægen formentlig også at der går to måneder og så får man retten til at tage på privathospital hvis ikke det offentlige sundhedsvæsen har leveret den behandling der skal til det kan være en operation hvor

og så vil det være på sin plads at man kommer hurtigt til men vi siger altså også

er nogle patienter hvor det er alvorligt men hvor de selvfølgelig skal behandles fordi det er en skavank og fordi det er noget der skal behandles selvfølgelig skal

men i de tilfælde kan man godt vente op til otte uger

også mennesker i dag som har ret til en måneds behandlingsgaranti men som har cyklet rundt i systemet inden de fik den ret og for dem vil der også være en forbedring her selv om de måtte ende med at vente otte uger før de kan gå på privathospital alene af den årsag at de gør det

til gengæld vil der være en lang række andre patienter som får en hurtigere adgang til både udredning og behandling og det synes vi er

ud i forhold til de smerter de har hvordan det ser ud i

hidtil har levet jeg synes alligevel at man hele tiden glemmer

nogle patienter i vores sundhedsvæsen som skal behandles men som også i dag sådan set

selvfølgelig så også godt nogle gange vil kunne vente lidt længere for til gengæld at sikre at de mennesker som har oplevet nogle lange forløb

prioritering i vores sundhedsvæsen så de mest syge behandles

skulle have brug for at komme igennem et hurtigt udredningsforløb på tredive dage

familiens sommerferie om for at få

er de mennesker der har meget meget stærke smerter det er de mennesker

livssituation står til at blive stærkt forringet hvis de venter i lang tid

være mennesker hvor symptomerne har været diffuse

de mennesker vil det her forslag være en klar forbedring

få foretaget den her behandling det sker jo

løbe efter de patienter som havde lige præcis en måned før de kunne komme på privathospitaler den tidligere regering kunne faktisk godt begynde at se konturerne af et problem

se på retningslinjerne for

have ret til en fedmeoperation hvornår man har ret til en rygoperation hvornår man har ret til en knæoperation

på den ene side opdagede man at når man overbetalte privathospitalerne udførte de langt flere behandlinger nogle gange også af nogle patienter

man godt se at det her var med til at skævvride og at man derfor måtte stramme op vi har forskellige måder at kigge på det på men vi synes at

på den skævvridning der er i sundhedsvæsenet og det er også derfor

lægeforeningen og sygeplejerskerne og en lang række mennesker der arbejder med at behandle syge i vores sundhedsvæsen

ministeren og ordføreren

mener skal vente en måned længere

de mennesker vil vi gerne forbedre sundhedsvæsenet for derfor hænger det her lovforslag sammen to steder

kombineret med at når man

er der nogle der venter lidt længere og det er dem der er mindst syge for at vi til gengæld kan bruge ressourcerne prioriteringerne lægerne sygeplejerskerne på at tage os af dem som

har smertepatienter der venter op til en år på

kæmpeproblem i psykiatrien med at få udredt

mere plads men de forsvinder jo altså ikke de her patienter de er der i næste måned der vil de stadig væk dukke op på listen

vil vente længere eller lignende dem skal vi ikke indkalde hurtigere nu til gengæld

de mennesker som før har cyklet rundt i systemet

man er i fuld gang med i silkeborg

henvist til et diagnostisk center hvor man tager hånd om det

spare det handler om at bruge ressourcerne i sundhedsvæsenet på en måde så det kommer alle patienter til gavn

der ikke er a patienter og b patienter

en behandlingsgaranti på en måned knæ ryg og hofter

har oplevet at de først fik en dårlig udredning og bagefter

der måske en venteliste på en år fordi de fejlede noget med smerter eller noget med diskusprolaps eller noget helt tredje vi vil gerne lave en ordentlig indsats for alle patienter i det her land og bruge ressourcerne på den rigtige måde

nogen der sagde det fordi man ikke sparer noget ved at borgerne venter længere kun hvis de dør på ventelisten som

derfor er det alt for smart af regeringen at kæde de ting sammen den tidligere regering brugte utrolig mange kræfter på at sikre borgerne denne ret til behandling at hjælpe borgerne i kampen mod ventelisterne og jeg fik fuldstændig regelmæssigt tal for hvor lange de gennemsnitlige ventetider nu var blevet vil ordføreren love mig at de tal får vi med nøjagtig samme regelmæssighed og med samme opgørelsesmetode i den kommende tid så folketinget kan få lov at følge helt præcis hvordan det går med de gennemsnitlige ventetider

samme opgørelsesmetode og den samme opgørelsesregelmæssighed så vi kan følge hvad der sker for almindelige mennesker når man nu

og ser hvad tiderne er i det danske sundhedsvæsen

jeg bare i parentes bemærket sige at herre

forgængere i embedet på sundedsområdet som sundhedsministre

at ændre på opgørelserne over hvordan man bedst opgør det på

er enige om at man skal have de her opgørelser så alle kan følge med det er vi meget enige i

for politikerene og for dem der arbejder

en behandlingsgaranti på en måned

er faldet fra halvfems til fire og halvtreds dage

femhundrede og halvfjerdstusind

det er mange patienter når vi tænker på

og halvfjerdstusind på nogle år som har fået en behandling når de havde brug for det i stedet for at vente

vi er blevet kritiseret utallige gange fordi man talte om overbetaling og det var privathospitalerne man holdt i live men der var ikke nogen der talte om de patienter vi holdt i live eller de patienter der kom hurtigere i gang vi havde på et tidspunkt for et par år siden

at folk kom hurtigere igennem også hvis man var pensionist uanset hvem man var

der er blevet talt så meget om at lave a og b hold lige præcis med det her forslag går man ind og skaber et a og et b hold

sender en patient videre mens en anden anden læge ved præcis samme sygdom vil sige

læge som man plejer at få en udredning hos

man skaber et a og et b hold og man skaber ulighed i sundhed som

som er med til det her forslag har været stærkt imod

for nogle vil det jo betyde at man skal vente de her to måneder

har man arbejde kommer man hurtigere til for ellers ville

hed det sig at det var bestemte diagnoser

rose regeringen for at man i det mindste har pillet det fra

er det den praktiserende læge der så på så mange forskellige måder der er derude i forhold til hvor mange læger der er skal finde ud af hvem der skal have den hurtige udredning

med egen klinik

stod og talte om i åbningstalen som statsministeren ellers lovede en hurtig udredning for det er ikke alle parkinson patienter der bliver udredt på et sygehus

jeg synes faktisk at det havde været et noget bedre forslag hvis man

foreslået at det gjaldt alle patienter

de forskellige partier og set på om man måske kunne nå en enighed

selve forslaget efterlader utrolig mange spørgsmål som jeg selvfølgelig vil stille i udvalgsbehandlingen

jeg vil da gerne have svar på om om man hundrede procent vil afholde sig fra det

samt hvordan man gør med dem der er privatpraktiserende speciallæger eller hvordan man sikrer

nogle hurtige diagnoser eller

kan man få et udredningsforløb hvordan det ellers skal være

en forhandling hvis vi kunne gå ind og se på hvordan vi kunne gøre det her forslag bedre

af de vejledende kriterier der er for om man skal behandles inden for tredive eller tres dage inden man kan få mulighed for

tilstanden er ledsaget af daglige og stærke smerter med behov for stærk smertestillende medicin og der er udsigt til at behandling kan lindre eller fjerne smerterne i væsentlig grad

udføre almindelige og nødvendige personlige gøremål i dagligdagen personlig hygiejne fødeindtagelse forflytning med videre der er altså langt flere kriterier end om man er i beskæftigelse når det handler om hvorvidt

og det er netop de stole som jeg er bange for

nogle af dem der har svære diagnoser siger man godt nok

får de et udredningsforløb men vi ved godt

mange forskellige steder for det er jo bare et stykke papir hvor

et vist stykke tid gælder månedsgarantien så også der og er det så en måned eller to måneder

mangler noget konkret til at man kan sige det her vil være en forbedring for den enkelte uanset om

har en svær diagnose eller en der er lidt nemmere

jeg undrer mig bare over at man ikke fra dansk folkepartis side

med når det kommer til at sikre at at mennesker i det danske sundhedsvæsen

de mennesker der arbejder i sundhedsvæsenet de mennesker der er valgt til regionsrådene

læger der så vil henvise patienter til sygehuset

de sikker på de kommer ind under garantien hvis ikke de henviser

er der ingen garanti det er der problemet er

mit spørgsmål er hvordan man på nogen måde kan argumentere for at den eksisterende behandlingsgaranti

patienter det gør den jo ikke den eksisterende behandlingsgaranti omfatter jo netop kun de patienter som fejler noget

kan behandle den omfatter ikke andre end dem som fejler noget som private hospitaler kan behandle

at resten altså dem der ikke

må vente på både udredning og behandling mens de mere ressourcestærke patienter har større udbytte af de forskellige tilbud

fået et andet regionshospital eller noget andet

til et andet så giver det meget mere plads til de andre der står og venter så jeg synes kun det er godt at man på den måde skaber plads det viser sig at vi har fået ansat utrolig meget mere sundhedspersonale læger og sygeplejersker

det bare gået opad med behandlinger og operationer

nu får vi det ringere fordi der er nogle der kommer til at vente længere tid førhen havde alle den samme garanti på en måned nogle kunne vælge

der er ingenting sket for den ældre medicinske patient

det her forslag også handler om

at det danske sundhedsvæsen skal kunne behandle alle uanset hvem man er uanset hvem man kommer med og uanset at man fra politisk hold prøver på at styre det vi skal sørge for at man tager imod alle

plus i det her forslag så jeg synes at der mangler noget i at forslaget er optimalt men jeg ved også godt at man ikke kan gøre alting på en gang

heller ikke gjort at psykiatrien er med her man har lovet at det kommer i fremtiden men det er

forslag som det her er jo lige nøjagtig

vi vil gribe den sociale ulighed og få den balanceret anderledes

ordføreren svarede ikke fru sophie hæstorp andersen

i forhold til om man skal vente i fire uger eller otte uger inden man sættes i behandling

lige nøjagtig i forhold til det samme punkt tre

vejledende kriterier står

varig beskæftigelse er nødvendige personlige gøremål i dagligdagen for eksempel personlig hygiejne

jeg forstår at det er her dansk folkeparti kritiserer os for

ser de her kriterier igennem vil der være en del der falder igennem og det er dem der er pensionister eller ikke har et arbejde hvis ikke de er så svært medtagede

tage tøj på eller nogle af de andre kriterier falder de uden for jeg tør godt vædde på at det her er noget vi kommer til at se jeg ved så ikke hvad væddemålet skal gælde men

er mange af dem her der kommer til at vente to måneder og det er førtidspensionister pensionister og andre der ikke har

faglig vurdering og et fagligt skøn ude i sundhedsvæsenet i hverdagen alle sammen siger at det vil være langt mere hensigtsmæssigt for vores sundhedsvæsen som helhed at man lægger nogle kriterier for hvem der skal behandles først

at det offentlige arbejder optimalt hver eneste dag men at det faglige skøn og samtalen og de kriterier som her i lovforslaget er fremlagt

en rettesnor for dem der skal træffe beslutningerne

skal hjem og ikke lave noget særligt det er jo derfor jeg frygter det her

jo ikke altid sikkert at det sker derude jeg har også sagt er mange gode takter i det her forslag

er et forslag som det radikale venstre ganske rigtigt betragter som et flagskib i regeringens sundhedspolitik det gør vi fordi essensen i forslaget er retfærdighed og kvalitet de mest syge skal behandles først

fordi lovforslaget er båret af en tilgang der kræver stadige forbedringer af vores sundhedssystemer det vil give mere kvalitet lovforslaget er et resultat af at vi lytter til de mennesker der hver dag arbejder med og i vores sundhedssystem det er båret af tillid til den faglighed som vores sundhedspersonale besidder

men hvor meningen bør være tydelig

et sundhedsvæsen der bliver stadig mere sammenhængende

kvalitet og større retfærdighed og hvor ingen patienter overlades til sig selv det radikale venstre mener at udredningsretten vil betyde en helt konkret og mærkbar forbedring i sundhedsvæsenet der er allerede høstet gode erfaringer på de diagnostiske centre

hvor patienter med diffuse symptomer hurtigere har kunnet gennemgå de nødvendige undersøgelser og dermed få en diagnose udredningsretten bygger derfor

på konkrete resultater i den virkelige verden som regeringen nu ønsker at udbrede til hele sundhedsvæsenet patienter skal ikke længere opleve at være kastebold i systemet og blive sendt rundt fra afdeling til afdeling sundhedssystemet skal forpligtes på at give patienterne en diagnose inden for en måned og i de tilfælde hvor det af faglige grunde er umuligt skal patienten i stedet have en klar plan for det videre forløb

når stillet en diagnose skal vedkommende selvfølgelig behandles her regeringen så indføre den omdiskuterede differentierede behandlingsgaranti nogle patienter vil selvsagt have en så alvorlig diagnose at de skal starte behandlingen akut det gælder for eksempel visse kræftsygdomme nogle sygdomme kan behandles inden for en måned men vi mener også at der er nogle der kan vente

uden at det medfører nogen stor forringelse hvis patienten ikke kan tilbydes behandling inden for fristen vil patienten kunne benytte sig af det udvidede frie sygehusvalg og vurderingen af hvornår denne ret indtræffer altså om det er efter tredive eller tres dage vil bero på en konkret lægefaglig vurdering

baggrund af vejledende kriterier udarbejdet af sundhedsstyrelsen

vi hovedelementerne i det her lovforslag i forbindelse med en forespørgselsdebat her i salen i mellemtiden har lovforslaget været gennem en høringsfase og det har også givet anledning til en række præciseringer eksempelvis

hvornår en forundersøgelse kan karakteriseres som en del af udredningsforløbet eller hvornår det er en del af behandlingsforløbet nærværende lovforslag er ikke et lille lovforslag det vil betyde et reelt kvalitetsløft i det danske sundhedsvæsen

herunder inddragelse af det psykiatriske område vi vil selvfølgelig

følge udviklingen nøje og vi vil rette til hvor det måtte være nødvendigt det bliver der sikkert brug for undervejs vi tror ikke på et statisk sundhedsvæsen vi tror på et sundhedssystem under stadig udvikling vi mener at retningen er givet og at et meget meget vigtigt skridt fremad

skal se på hele forløbet og man kan

hvor mange procent

det vil jo afhænge af den konkrete vurdering det er jo det der er hele

væsentligt ikke bare i de helt konkrete tiltag men faktisk i den form for tilgang vi har til sundhedssystemet den diskussion som vi har haft indtil nu om det her forslag er totalt firkantet procenter tredive tres dage

ikke det der er pointen pointen er jo at vi hele tiden skal blive bedre pointen er

fagligheden fri pointen er at vi også skal lytte til dem der arbejder med det her hver dag

det er også det der betyder at det her

jeg faktisk uenig med fru gitte lillelund bech i at alle patienter herunder de patienter som måtte gå fra at vente tredive dage til at vente tres dage vil være lodret imod det er

at langt størstedelen af den danske befolkning faktisk støtter at de mest syge behandles

på noget tidspunkt som handler om

skal regeringen redegøre for hvad konsekvenserne for borgerne er det fremgår rent faktisk af bemærkningerne til lovforslaget

spørge de enkelte ordførere om hvor mange

en regering fungerer og hvad der ligger af beregninger bag enkelte lovforslag

inden for tredive dage når det så er klart hvad man fejler der en del mennesker der har cyklet rundt i systemet fra den ene afdeling til den anden fra den ene undersøgelse

sige at noget er så alvorligt

inden for en måned men i nogle tilfælde kan man godt vente

er umuligt at svare på på nuværende tidspunkt

at i det øjeblik man giver den slags ting sker der jo også en ændring i mønstrene

hoveder i øvrigt så det vi laver herinde får jo rent faktisk

den behandlingsgaranti på tredive dage som den tidligere regering

der er jo også grunden til at fagligheden har bedt om at

hurtig udredning så vidt så godt vi synes bare

den hurtige udredning

hvordan skal ordføreren så kunne vide hvor mange den rammer

i dag som fejler et eller andet hvor der har været et privat tilbud og som derfor har haft den garanti

mange af dem der vil falde ind under en tres dages garanti og hvor mange der vil falde ind under en tredive dages garanti

det er jo også derfor at vi vil overvåge det her område meget meget nøje men det vil jo ikke være sådan at dem der har behov for hurtig behandling

ikke får den det er jo hele pointen

at dem der har mest behov skal komme til først

skal sørge for at finde ud af hvad folk fejler fordi det er det vigtigste må jeg så ikke kommentere på indledningen fordi det er rigtigt at det radikale venstre har stemt imod de gange hvor man har givet den form for garantier som den tidligere regering var meget glad for at udstikke i alle mulige sammenhænge

ikke fordi vi ønsker at sætte systemet før mennesket sådan som anklagen lød som jeg hørte det det er fordi vi faktisk tror på at vi har et ansvar for hvordan systemerne fungerer og vi mener at der var nogle helt

kan man jo anslå

vil komme til at ramme men det må jeg forstå at ordføreren ikke er bekendt med og ikke

at den her ret vil sikre at en masse mennesker som tidligere havde utrolig svært ved at få en diagnose faktisk vil få den nu det er det der er hele humlen

og skære det ned og sige

man gør hvis man insisterer på at blive ved med kun at diskutere forholdene for den utrolig begrænsede gruppe af patienter som havde en behandlingsgaranti på tredive dage og man ikke vil tage alle andre patienter med ind også

er der lys i lampen

så har jeg næsten lyst til drillende at spørge ordføreren om ordføreren kender spillet sænke flagskibe for det her er et flagskib vi nok kommer til

se blive sænket ret hurtigt

de ting som ordføreren har sagt og som jeg egentlig gerne vil bede ordføreren om at

skal komme før behandlingen af et knæ eller ej

synes at dem der er

fortsætter hvilket vi selvfølgelig er meget tilfredse med da det var noget der kom

den her behandlingsgaranti på tredive dage er

den giver uhensigtsmæssigheder og den ændrer mønstre men vi får ikke nogen beskrivelse af

jeg er egentlig enig med ordføreren i at der selvfølgelig er forskel på kræft og ondt i knæet

ligger det jo også i lovforslaget men jeg deler ikke det der ligger implicit i ordførerens spørgsmål og i øvrigt i meget andet af det vi har hørt i dag

eksisterer det også på en skala nogle er frygtelig mærkede af det nogle har rigtig rigtig meget ondt nogle har lidt mindre ondt og noget kan gå fra ondt til værre og noget kan trænes væk i hvert fald når der er tale

folk er efter min opfattelse overhovedet ikke særlig vilde med at blive opereret det er faktisk noget hvor de skal tænke sig lidt om før de gør

godt se at vi aldrig nogen sinde bliver enige om

og glæden ved at have den her behandlingsgaranti men det

komme løbende forhandlinger der er forhandlinger en gang om året som ordføreren også udmærket ved og der er det jo klart at hvis man ikke lever op til den aftale man har indgået

jo finde ud af hvad det så skal betyde det

at man selvfølgelig skal kunne lave aftaler i privat regi men jeg går altså også ind for at det er

har behov lige nu som vi kan tage ind med det samme og hvem kan tåle at vente tres dage tres dage

to måneder og vi taler altså om patienter som ikke har meget stærke smerter som ikke er voldsomt hæmmede i deres dagligdag deres dagligdag hvad enten det

eller hvad det kan være hvis de har problemer med at komme op

også være et kriterium alle de her ting skal jo lægges til grund men det at have mulighed for at planlægge frem for at have fuldstændig rigide

er en fordel hvis vi også ønsker at have et sundhedssystem som er retfærdigt og som behandler dem der har mest behov

vil være ved en behandlingsgaranti vil blive modsvaret af mindreudgifter på grund af den forlængede ventetid

beregne at der kommer mindreudgifter og hvor store mindreudgifter der måtte komme

en omgang mere hos en fysioterapeut eller

men langtfra alle så situationen er jo meget meget mere kompleks end det der lægges op til i den her helt vanvittig firkantede

diskussion i forhold til det med

det samme men også på sigt spare nogle midler handler om at det er to forskellige regnestykker

og så er der et andet regnestykke som bliver aktiveret når man pludselig siger at nu får vi alle patienter udredt meget meget hurtigere

tredive dage nogle kunne sikkert godt tænke sig

ville synes det var rart det var i morgen men sådan fungerer vores sundhedsvæsen jo heller ikke

behandlet tilstrækkelig hurtigt og vi ved at danmark har en overdødelighed når det gælder kræft når vi sammenligner os med andre lande omkring os

sådan som flere andre har været inde på før jeg at især de ældre patienter som indlægges med lungebetændelse eller dehydrering eller andre tilstande og som kræver en medicinsk behandling må ligge på gangene på sygehusene

kvaliteten af den pleje de får ikke er specielt god fordi der ikke er tilstrækkeligt med ressourcer

sådan at børn som har en psykisk sygdom venter al for lang tid på at få den rette behandling og at voksne med psykisk sygdom bliver udskrevet før de bliver færdigbehandlet

behandlingsgaranti ikke været en fordel den nuværende behandlingsgaranti

kan behandle først og fremmest

behandlingsgarantien på samme måde som de patienter som har brug for planlagt

en ulempe fordi ressourcerne er rykket

af sundhedsvæsenet hvor den almindelige planlagte og relativt ukomplicerede kirurgi foregår

er med andre ord sket en skævvridning af vores sundhedsvæsen og et skred i prioriteringen af de midler vi bruger på sundhed

det er at regeringspartierne og

nogle af de grupper jeg blandt andet lige har omtalt

på den her måde blandt de faglige organisationer som har fingrene nede i sundhedsvæsenet til daglig det er læger sygeplejersker sosu assistenter fysioterapeuter og så videre

og opbakning til at vi prioriterer de mest syge først

behandlingsgaranti at vi prioriterer og jeg kan forstå at man fra ministerens side lægger op til at prioriteringen foregår på et fagligt grundlag blandt læger

en bestemt sygdom en bestemt diagnose kan jo være meget alvorlig hos en patient men helt anderledes hos en anden så

den form for prioritering synes vi er klogt

til sidst vil jeg gerne tage fat i psykiatrien som vi jo ikke

at det er ærgerligt at psykiatrien ikke er omfattet af udredningsretten

ærgerligt at vi ikke har nogen høringssvar fra nogen af de parter som har med psykiatrien at gøre til daglig sind bedre psykiatri og lap for det andet

positivt at man vil holde øje med det endelig synes jeg det er vigtigt at understrege at

giver mening eller behøver at være en forudsætning for at

få hjælp til en psykisk sygdom nogle gange kan det tværtimod vise sig at en

inden for psykiatrien kan vise sig at være et problem og derfor skal vi være omhyggelige med at det hvis vi udbreder det her område til psykiatrien

at få en diagnose som er det vigtige så er det selvfølgelig at få fokus på hvad problemet er få udredt det og få set på hvordan man kan iværksætte en behandling i bredeste forstand altså ikke kun den medicinske behandling

vil jeg meddele at vi fra enhedslistens side kan støtte lovforslaget og er meget

patienter med de sværeste sygdomme

det ikke nok kun at kigge på forløbet fra diagnosen er givet og

til behandlingen går i gang det er også i

grad vigtigt at kigge på forløbet før og sammenhæng

nogle patienter som har haft meget alvorlig sygdom

ud på mange af vores afdelinger der har medicinske patienter især i vintertiden og

at der ligger patienter på gangene det synes jeg ikke er i orden det synes jeg ikke er en tilstrækkelig god behandling

andre områder der bliver prioriteret i praksis

i at psykiatrien skal ligestilles med det at have en fysisk sygdom hovedbrud skal

blev der afsat to hundrede million kroner til at øge

netop kapaciteten i psykiatrien og det står jo faktisk i lovforslaget at udredningsgarantien

set bare at der lige nu ikke er nok kapacitet at vi har arvet en psykiatri hvor der ikke har været nok fokus på udredning og behandling fra den tidligere regerings side

og så tror jeg det er meget vigtigt at vi gør os klart at for nogle kan diagnosen give problemer og jeg mener ikke det skal være en betingelse at man har en præcis diagnose for eksempel skizofreni før man kan få hjælp inden for det psykiatriske område så med den lille tilføjelse synes vi skal kigge på hvordan det så er vi forstår det her inden for psykiatrien samtidig med at det vi forstår ved behandling

for psykiatrien også meget gerne skulle være meget bredere end bare den medicinske behandling men det tror jeg også

til psykiatrien og dermed

men naturligvis også fordi jeg ikke mener det er retfærdigt at dem som har

den anden

patienter der har mindre behov hvad er det så for nogle kriterier man skal vurdere ud fra

fået tre kriterier som

i hvert fald er hovedretningsgivende det handler om hvorvidt man har meget stærke smerter som har betydning for hvordan man klarer sin hverdag det handler om

mener jeg egentlig stiller folk lige

har i forhold til hvem der skal først til hvis de har ondt i knæet

om nogle af de her kriterier hvem har stærkest smerter

helhedsvurdering af hvilke betydninger det vil have for patienten at de venter fire uger længere end ellers så den bekymring deler jeg ikke

og så glemte jeg det andet spørgsmål det kan vi tage dernede bagefter

men nu har vi altså en regering som forringer behandlingsgarantien flere hundrede tusinde danske patienter vil opleve at de ikke vil kunne blive behandlet lige så hurtigt som de kan i dag og det er så det

regeringen kalder et flagskib i dens sundhedspolitik

det lyder godt at man vil prioritere de patienter der har de sværeste sygdomme først men helt ærligt hvis man var seriøs

hvorfor forbedrede man så ikke behandlingsgarantien for dem og sagde at de kunne blive behandlet inden for

uge det ville være en reel forbedring

jo ikke nogen reel forbedring nogle kan så blive behandlet

i hvert fald gennem de seneste år

den er jo hul den er hul forstået på den måde at hvis regionerne ikke har kapacitet til at leve op

har patienterne ingen muligheder for at gå andre steder hen og det synes vi i liberal alliance er ærgerligt fordi der er mange private aktører som gerne vil påtage sig den rolle at være med til at udrede patienterne

et eksempel på at man ikke ser de muligheder der er i danmark og i det danske sundhedsvæsen

at de er parat til at spille en rolle og vi ved de gør det effektivt og at de kan gøre det sådan at ressourcerne vil blive brugt bedre til glæde for flere patienter så alt i alt

kan vi ikke støtte det her lovforslag

men vi vil

dele lovforslaget i to

vi få en konstruktiv dialog om

lade patienterne benytte sig af nogle private aktører som man har gjort gennem de sidste år til stor glæde for patienterne og til stor glæde for skatteborgerne idet det er dokumenteret at de udfører en lang række behandlinger hurtigere og billigere end

man kom til den konklusion at jeg skulle have en operation

at man må forvente en vis form for undersøgelse inden

jo ikke mening at dele et lovforslag op der handler om hurtig udredning

mennesker vi har jo brug for at vi når vi kommer til skade eller bliver syge bliver undersøgt forsvarligt og ordentligt inden der tages stilling til om operation eller medicin

skyld er den rigtige vej er ordføreren ikke enig med mig

er det sådan at regionerne ikke kan løse den her opgave fordi de ikke har kapacitet det er jo set tidligere

en mulighed for at gå et andet sted hen og hvis det er sådan at regionerne kan leve op til den her garanti så er der jo ikke noget problem i at man siger at

vil de så løse opgaven

vil det så være en hjælp til de patienter idet de så vil kunne komme over i et andet system

nogen tale om at det skulle være en hul garanti

og behandling i det danske sygehusvæsen så er det en hul garanti fordi den kræftudredning og kræftbehandling ikke foregår på et privat sygehus

sikre bedre sundhed kvalitet og retfærdighed men der er faktisk

som handler om at vi får meget mere for de samme midler

hinanden håndslag på at det her kan frigive yderligere

en illusion at tro at det er nogle private aktører som foretager sig noget på det her område

hver gang der bliver lavet en operation under ventelistegarantien på et privathospital så vil ordføreren ikke uddybe hvorfor man ikke støtter

at få ikke bare det samme men meget mere for det samme og oven i købet også med en potentiel økonomisk gevinst i sundhedsvæsenet hvorfor

at sende sundhedsydelser i udbud

det er ikke en mere effektiv måde at bruge pengene på det er at holde nogle af operationerne i det offentlige hvor de er dyrere

kan måske vende tilbage til arbejdsmarkedet de kan andre ting det offentlige sygehusvæsen det system vi har i danmark er jo ikke et system hvor man kan afvise folk ved porten afhængigt af

man finde isolerede operationer

end i det offentlige system og det skal det offentlige system da udnytte til at lave nogle aftaler men hvad med alle de andre

økonomisk analyse burde det her forslag appellere til liberal alliance at vi andre så er meget optaget af at vi får utrolige goder derudover

også har lovet at patienterne med regeringens udredningsgaranti får ret til at gå andre steder hen hvis regionen ikke kan leve op til garantien således står

ret til hospitaler i andre regioner

på det offentliges regning hvis ikke ens eget hospital kan leve op til garantien på en måned desuden har sundhedsministeren også her i salen sagt at den her patientrettighed faktisk er en udredningsgaranti der kommer alle patienter til gode det skete den anden maj to tusind og tolv

er der så sket siden foråret ja

blevet reduceret til kun at dreje sig om patienter der bliver henvist til udredning på hospitalerne

der er under udredning hos alment praktiserende læge

er blevet tryllet om til en ret til hurtig udredning

en pligt til at foretage en udredning

helt andre toner og dem der så troede på regeringen her i foråret må føle sig slemt

de få en plan de har ikke ret til at tage hen på et andet hospital offentligt som som privat det står direkte i bemærkningerne til lovforslaget der står at private sygehuse med videre således ikke opnår nogen ret til aftale om at varetage udredningsforløb eller dele

hvis den skulle have været noget værd

noget konsekvens lige nu er det blot for

og der er ingen konsekvenser

hensigtserklæring og her ved vi af erfaring at det

i metroxpress har vi jo oplevet at sundhedsordføreren for socialdemokraterne truer med at at vi skal give mulighed for at komme til privathospitalerne hvis tredive

del af lovforslaget handler om en ændring af behandlingsgarantien på en måned

men fremover skal behandlingsgarantien differentieres

til det er at der skal være et større fokus på de mest syge det fremgår også af bemærkningerne at patienter med akut behandlingsbehov fortsat vil blive behandlet akut

en beskrivelse af hvem det egentlig er regeringen så tænker på

bedre fokus på de mest syge vi mangler at

at vide om forventningerne til den fremtidige fordeling mellem behandling inden for tredive

er for nogle patienter vi taler om hvilke sygdomme og hvor meget længere ventetiden egentlig

i det uvisse og det kommer til at afhænge af en masse vurderinger summen er at en lige ret for alle

argumentere og presse på

at blive behandlet inden for tredive dage sundhedsministeren påstår at

regionerne med den her mulighed får

med den her differentierede ventetidsgaranti og det skulle

skabe et større fokus på de mest syge

tale om en tidsforskydning for et uvist antal patienter sikring af bedre planlægning kan ske ad anden vej end at undergrave en patientrettighed der i dag gælder lige for alle

hele lovforslaget er udgiftsneutralt men hvordan regeringen kommer frem til det er en hemmelighed i bemærkningerne fremgår det at det koster lidt mere med retten til hurtig udredning

lovforslaget er udgiftsneutralt det regnestykke vil jeg gerne have uddybet konklusion det er en god idé med fokus på udredning det var også et af de områder vi havde fokus på under vk regeringen men det er en for tandløs rettighed regeringen kommer med her ligesom vi er stærkt uenige i ændringen

garanti vi har på kræftområdet det må jo være konklusionen når konservative siger at vi har hul garanti fordi man kun kan klage

udredning skal ske inden for tredive dage fra man er henvist til sygehuset og

så skal regionen henvise til en anden regions sygehus

kan blive udredt der med andre ord regionerne og det danske sygehuspersonale ude rundtomkring er lige så forpligtet til at leve op

at sikre hurtige kræftbehandlinger og hurtige kræftundersøgelser i det her land og

sortsyn mod det danske sundhedsvæsen når man nu står og siger

eller en scanning eller noget i den stil men man kan ikke sige at hjertepakker og kræftpakker skulle være lig med en garanti på nogen som helst måde

det er nogle helt andre forløb der foregår der derudover

fulgt op med en ret for borgeren til at gå hen til et andet hospital

vil have undersøgt og at man skal holde øje med udviklingen og

en differentieret ventelistegaranti inden for tre måneder og deres konklusion er at de oven i købet vurderer at det samlet set ville kunne forkorte ventelisterne gør det ikke indtryk på det konservative folkeparti

men er garantien noget værd og kan man klage

eller en hvilken som helst anden behandling der

som vi tog fat på fra vk regeringens side

for dokumentation for at der er sket et indikationsskred

påvise noget som helst faktisk er der lige så mange af dem som bliver visiteret til en behandling i offentligt regi

i privat regi det er faktisk meget lige når man kommer med en eller anden form for diagnose

patienternes rettigheder er helt naturligt vil jeg sige jo et emne der ligger os alle sammen rigtig meget på sinde her

emne som optager rigtig mange aktører i sundhedsvæsenet jo patienterne selv men ikke bare patienterne selv også sundhedspersonalet driftsherrerne altså regionerne og

er meget stolt af det lovforslag

kernen i forslaget er introduktionen af en helt ny patientrettighed til danske patienter en helt ny rettighed i det danske sundhedsvæsen hidtil har udredningen været en del af patientforløbet som der slet ikke har været den samme fokus på som behandlingsdelen og det på trods af at

hvor vigtigt det er at få en afklaring finde ud af hvad man fejler så man kan komme i gang

det betyder noget hvor hurtigt man kan blive udredt og dermed komme i gang med behandlingen både for livskvaliteten for sandsynligheden for at man vender tilbage til arbejdsmarkedet igen og ikke ender som langtidssyg og for om sygdommen når at udvikle sig og forværres så det forringer muligheden for at blive rask igen det er altså

en ganske markant ny rettighed vi med det her lovforslag giver danskerne for vi har jo set at selv om sundhedspersonalet hver eneste dag knokler for at gøre en kæmpe indsats og gør en kæmpe indsats i vores sundhedsvæsen for at levere sundhedsydelser af høj kvalitet til danske borgere

eksempler for mange eksempler på patienter som ender med at sidde fast i meget lange og meget usammenhængende udredningsforløb og som sagt uden en diagnose har man ikke meget

bruge sin behandlingsret til hvis man tilhører en af de patientgrupper hvor der er et privat alternativ

her forslag kommer til at gøre en stor forskel når det kommer til ulighed i sundhed jeg mener at det

og dermed kan få et behandlingstilbud og dem som ikke har noget behandlingstilbud fordi man ikke ved hvad de fejler hele pointen med udredningsretten

ansvaret for udredning et sted og det er jo vigtigt ligesom det er vigtigt at vi siger at der skal ske en udredning inden for tredive dage hvilket vil være en markant forbedring for de patienter som har de sværeste

i et tomrum differentierede ventetider er noget der længe har været efterspurgt af fagfolk af sundhedspersonale

og og udredningsretten kan vi jo også

på hele sundhedsområdet blandt alskens aktører og heldigvis kan jeg også høre her i dag relativt bred opbakning i folketingssalen

og der vil komme omkring det her lovforslag det er vigtigt at få det belyst

med danske regioner i forbindelse med økonomiaftalen i foråret

med til at tage ansvar for at vi nu sikrer en markant forbedring for danske patienter og giver danskerne en helt ny

noget for hvordan vores sundhedsvæsen bliver indrettet

alvorlige sygdomme langt tidligere

derfor er det her samlet set en markant

insisterer på at pille pille enkeltdele ud og

er jo lige præcis et samlet lovforslag som sikrer bedre samlede patientforløb for danskerne

er syvende ottende eller niende bliver stillet her i folketingssalen at

om ikke ordføreren fra det tidligere

nuværende opposition kender til den måde

med regionerne der jo er driftsherrerne som skal få det her til at fungere og føre det ud i livet

ting igennem med regionerne på

en dårlig idé at man giver patienterne ret til udredning vi kan så diskutere

der er ministeren jo selv løbet fra alle de løfter som ministeren kom med i april måned om at patienterne skulle

af det her lovforslag men

og så skulle det ikke udmøntes i lovgivning selv om man havde lovet

i vores sygehusvæsen udredningsretten betyder en markant forbedring og samlet set er det her lovforslag en markant forbedring

at man lægger et forslag frem og så forhandler man det

økonomiaftale det er der ikke noget odiøst i det er der heller ikke noget hokuspokus i det tror jeg også godt ordføreren kender fra sin tid som ordfører

konkrete tal så handler det om at vi går over til et system der baserer sig på en lægefaglig vurdering det har vi ikke nogen erfaringer med

opsat en meget klar monitoreringsmodel der gør

den her udredningsret skulle gælde for alle og ministeren sagde også at den her udredningsret skal være en reel rettighed det vil sige at man ville have mulighed for at kunne gå

et andet hospital såfremt det viser sig

den her udredningsret på en måned

set ikke der er noget specielt atypisk eller uhørt i på den måde jeg

vi nu behandler et lovforslag hvor de mennesker de driftsherrer der skal føre det her ud i livet og få det til at blive til virkelighed

med på vognen det betyder jo at vi kan komme i gang og også forvente af dem at de kommer i gang

her lovforslag er vedtaget så det hurtigt kan blive

henvist til et hospital i offentligt regi til udredning

at regionerne har en pligt og at man kan få en plan såfremt man ikke har fået en udredning inden for tredive dage det synes jeg er rigtig ærgerligt særligt

at man kunne stole på ministerens ord her i foråret

når man har de her forhandlinger med regionerne ligesom med kommunerne så

så er nogle der kun ville få en udredningsplan jeg ud fra at det konservative folkeparti ikke kan trylle og kan trylle den gruppe af patienter væk som har så diffuse symptomer at vi ikke inden for den sundhedsfaglige viden vi har i dag kan udrede dem inden for tredive dage de patienter vil jo

men den markante forskel er nu at ansvaret for deres videre udredning

samlet et sted de skal ikke selv holde styr på det her og de kan få en plan for det videre forløb det er også en markant forbedring selv for de mennesker der har så diffuse symptomer at de ikke kan udredes

der